retsudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende folketingets ombudsmands beretning for totusinde

betænkningen og indstillingen vil fremgå af

jelved beslutningsforslag nummer

har søgt om orlov fra den otteogtyvende november to tusind og sytten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a medens pernille skipper

orlov fra den tredivete november to tusind og sytten og merete dea larsen

sytten begge jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den otteogtyvende november to tusind og sytten i anledning af ulla sandbæks orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at første stedfortræder for enhedslisten i fyns storkreds jesper kiel godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredivete november to tusind og sytten i anledning af pernille skippers orlov endelig har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for dansk folkeparti i sjællands storkreds per nørhave godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den første december to tusind og sytten i anledning af merete dea larsens orlov

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire af jens henrik thulesen dahl

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre af stine brix magnus heunicke

er der nogen der ønsker at udtale sig

selv om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

om at lovforslaget deles i to lovforslag delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget

om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to fire af et mindretal

eller om ændringsforslag nummer ni uden for betænkningen af erhvervsministeren de er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og seks af et mindretal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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

eller om ændringsforslag nummer

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet

betragter jeg dette som vedtaget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

at bevare monopolet på udbud

indtil det grønlandske selvstyre har haft mulighed for at tage stilling til om selvstyret ønsker de nævnte spil liberaliseret den første januar altså her om godt en måned

træder liberaliseringen af udbuddet af onlinebingo og væddemål på heste og hundevæddeløb

uden dette lovforslag som vi står med i dag

og det ønsker vi ikke skal ske vi ønsker naturligvis at grønland selv skal tage stilling

til den her problematik der er kommet et tilsagn fra naalakkersuisut til at

denne liberalisering træder i kraft for danmark her

i lovgivningen om spil på grønland også medføre ændringer deroppe grønlands selvstyre har ikke inden den første januar og atten haft mulighed for at tage stilling til om selvstyret ønsker den her liberalisering skatteministeren foreslår med nærværende lovforslag at udbud

de nævnte spil i grønland fastholdes som hidtil indtil grønlands selvstyre har haft lejlighed til at tage stilling til om selvstyret ønsker de nævnte spil liberaliseret det synes jeg vi skal give dem tid til at tage stilling til

i et monopol udbudt af danske spil indtil selvstyret har haft lejlighed til at tage stilling til liberaliseringen som jeg forstår det skyldes det

at grønlands selvstyre ikke når at gennemføre en beslutningsproces inden disse spilområder fra

bliver omfattet af den kommende liberalisering som vi tidligere har vedtaget her i folketinget grønland skal selvfølgelig selv have tid til at beslutte om liberaliseringen skal foregå på linje med den danske når det er sagt

lægger vi selvfølgelig i venstre ikke skjul på at vi rent politisk håber at man også vil bryde monopolet på disse spil vi er af den grundlæggende holdning at et frit og liberalt udbud altid bør stå over monopoler

i hvert fald synes jeg det er vigtigt at vi ikke beslutter noget hen over hovedet på

situation nogen holdning til liberalisering eller det modsatte på det her område jeg har kun det princip at at

som vi også har hørt tidligere ordførere sige først i løbet af foråret

til et lovforslag om liberalisering af online bingo og hestevæddeløb helt på samme måde som vi i danmark

i liberal alliance håber vi selvfølgelig at man i grønland også ønsker at liberalisere lovgivningen uden at vi

så derudover overhovedet blander os i det vi støtter altså lovforslaget også selv om det jo så rent faktisk

selvstyret har mulighed for at tage stilling til om de ønsker at liberalisere det eller ej og det støtter vi naturligvis grønlændernes ret

i grønland skal fastholdes som monopolspil af danske spil indtil det grønlandske selvstyre selv har haft lejlighed til at tage stilling til om selvstyret ønsker at de nævnte spil skal liberaliseres ligesom

lade inatsisartut tage stilling til om man vil ophæve monopolet for udbuddet af

samt væddemål på kapflyvning med brevduer dette skal man tage stilling til i inatsisartut under forårssamlingen to tusind og atten det er beklageligt at inatsisartut ikke har haft mulighed for at

stilling til det tidligere

vi bemærker også at inatsisartut har givet naalakkersuisut grønlands regering bemyndigelse til at komme med en anerkendelse over for regeringen dette sker som en del af grønlands finanslov for to tusind og atten som er blevet godkendt af et flertal i inatsisartut i sidste uge det drejer sig om at naalakkersuisut bemyndiges til at tilkendegive over for den danske regering at det nuværende monopol på den række områder som jeg nævnte tidligere ønskes videreført indtil videre sker dette ikke med nærværende lovforslag inden årets udgang gælder eksisterende lov fra danmark hvilket ikke er hensigtsmæssigt når det ikke har været drøftet endnu i inatsisartut naalakkersuisut vil således fremlægge et lovforslag til drøftelse i inatsisartut ved forårssamlingen

to tusind og atten hvor inatsisartut vil tage stilling til grønlands officielle holdning til sagen fremadrettet med disse bemærkninger

hundeslædevæddeløb som vi også går meget op i men det er så en helt anden sag ligesom

lovforslag der forelægges i i folketinget

givent lovforslag men i denne sammenhæng har naalakkersuisut den grønlandske regering ikke har

rettidigt og således har det ikke været muligt for inatsisartut at behandle forslaget

naalakkersuisut til at fremkomme med deres officielle holdning til lovforslaget over regeringen her i danmark og de siger at

forårssamlingen to tusind

til selve lovforslaget når det er sagt

utrolig vigtigt at udvalget der skal behandle

opmærksom på hvilke konsekvenser det

egen officielle holdning endnu ellers ellers vil jeg sige at

i grønland og med nærværende lovforslag

for regeringen at give plads til at grønlands selvstyre

stilling til om de ovennævnte spil skal liberaliseres ligesom vi har besluttet at gøre det i danmark

gang imellem kan være på skatteministeriets område grønlands selvstyre er enig i den

her i folketingssalen

til den videre udvalgsbehandling

af virksomhedernes fradragsret sker på baggrund af to domme fra højesteret hvor det blev fastslået at virksomhederne efter gældende ret ikke har fradrag for løn til medarbejdere der har beskæftiget sig med

som jeg kan læse det i hvert fald at der faktisk skal være den fradragsret som virksomhederne også i praksis har benyttet sig af det ville altså ramme erhvervslivet på forskellig vis både dem der vil etablere sig i danmark og dem der vil

påpeget af mange forskellige virksomheder at det her

ville være stort problem hvis højesteretsdommen faldt ud som den gjorde og derfor mener vi at der er behov for at lave den lovændring som der nu lægges op til her

en del af det udspil til en vækstreform som socialdemokratiet er kommet med

flere gange tidligere af vores parti så vi har presset på længe for

skulle ske og jeg synes egentlig det er ærgerligt at der skulle gå så længe inden der kunne skabes den klarhed

det er en prioritering for os at give de bedst mulige betingelser for virksomheder der ønsker enten

etablere sig eller udvide her i landet

der sker så det at skat

udfordre reglerne og det ender

at man ikke længere kan få fradrag for omkostningerne hvis det er ved opkøb af en virksomhed og det har så medført at man skulle til at opdele sine lønudgifter og finde ud af hvor meget man har brugt på bare at drive virksomheden og hvor meget man har brugt på for

gamle praksis eller sagt på en anden måde nu får vi rettet op på

set ganske udmærket det støtter vi fuldt ud for

udvider organisk eller man gør det via et

hvornår man fra skats side begynder at udfordre lovgivningen

uklar men ikke ved hvordan man skal håndtere det men i stedet for at

en praksis hvor man går via skatteministeren

så kan man jo komme med et lovforslag som det her og tage det på forhånd i stedet for at skabe en stor utryghed i erhvervslivet jeg synes

fik diskuteret hvordan det egentlig skal være når skat skal udfordre praksis skal man gå til domstolene eller skal man gå til en minister og bede om at få

set ret jævnligt at skat udfordrer gældende praksis det synes

se om vi kan håndtere ved at man i stedet for går til sin minister og

at sikre gode vækstvilkår for danske virksomheder gode muligheder for at de kan udvikle sig og skabe vækst til danmark

vi fører loven tilbage til det der har været praksis tidligere

vi kan videreføre det vi har gjort tidligere og

det her skal sikre imod at det

i lovgivningen til at fradrage lønudgifter når man enten etablerer en virksomhed eller udvider sin virksomhed og lovforslaget

der står endvidere i lovforslaget at man også skal kunne fradrage lønudgifter hvis man blot undersøger muligheden for for eksempel at udvide sin virksomhed det vil sige at udgifter til blot at sondere terrænet

kunne fradrages hvorfor er der overhovedet den her skelnen

jo det er der jo fordi der helt naturligt kun kan fradrages når der tilsvarende er skattepligtige indtægter og grunden til at højesteret har truffet denne afgørelse er

netop at de indtægter man har i form af udbytter og aktieavancer fra selskaber som dannes når man udvider virksomheden for eksempel ved at lave et datterselskab som er sambeskattet med moderselskabet

i udgangspunktet er skattefri

der skal være symmetri i skattelovgivningen

en skattepligtig indkomst som ikke er der

lovforslaget give et tilsvarende fradrag for bestyrelseshonorarer lovforslagets ambition er klar der står i bemærkningerne hensigten er ikke alene at udvide fradragsretten i forbindelse med etablering og udvidelse af virksomheden men generelt at udvide fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter

men anlægsudgifter herunder for eksempel lønudgifter i forbindelse med køb salg og omstrukturering af virksomheden det er altså fordi man helt generelt vil give virksomhederne flere fradrag og det er jo en ærlig sag vi i enhedslisten er bare uenige vi synes ikke at

for en hundrede og syv og tyve gang skal give en skattelettelse til virksomhederne en skattelettelse en rabat der beløber sig til knap en halv milliard kroner

skatterabat men også i forhold til det rent skattetekniske hvor vi er enige i at der bør være den sondring som højesteret jo også har anlagt i to principielle domme

kan enhedslisten ikke støtte

som afgjorde at virksomheder ikke længere kan fradrage lønudgifter til medarbejdere der arbejder med opkøb af virksomheder og det har helt naturligt givet anledning til en hel del furore og brok fra erhvervslivets side

også uhensigtsmæssigt og bøvlet hvis virksomhederne skal sidde og vurdere om hver enkelt medarbejders løn er fradragsberettiget eller ej udgangspunktet bør selvfølgelig være at en virksomhed betaler selskabsskat af sit overskud og de lønkroner man giver medarbejderne

en del af overskuddet lønudgifter i en virksomhed som bruges på etablering af ny drift eller udvidelse af eksisterende drift bør betragtes helt på linje med de lønudgifter man bruger på den almindelige drift og derfor er det selvfølgelig også klart at liberal alliance støtter lovforslaget

i forhold til de mindre virksomheder som er lidt skæv

tidspunkt højesteret har tilsyneladende

nogle domme der betyder at det fradrag virksomheder kunne få for opstartsudgifter

rent faktisk også er gældende det synes vi i radikale venstre er en god idé vi synes at det er en god idé at det

nemt og også lidt billigere for virksomheder at starte op og udvide

i skatteministeriet om der vil være nogle provenumæssige effekter altså koster det penge og det er sådan at

regeringen har svaret at det er regnet ind i i finanspolitikken så derfor

yderligere udgifter forbundet med med loven end det man troede der ville have været i forvejen med de ord kan vi støtte

at højesteret er kommet med to domme

er blevet klarhed over at det der er foregået indtil videre faktisk ikke

været lovligt men vi støtter altså at at vi får rettet op på det med den her lovændring det store problem for os

modsætning til min radikale kollega er

i bemærkningerne til lovforslaget

lang række eksempler på dynamiske effekter og så

en løbende diskussion om hvad vi har og hvad der bliver regnet med også når vi ønsker flere kontrolmedarbejdere i skat jamen har det ikke også en effekt

en en passus hvor vi kan se at det ikke får nogen som helst økonomiske konsekvenser tværtimod det er

er også en slat penge og efter gældende praksis bliver kommunerne jo ikke dutet

ændringer i skattelovgivningen

for at kompensere for de her øgede udgifter for det er altså fire hundrede og tredive million kroner efter

kroner for kommunerne og det ville være en minimal minimal minimal stigning i selskabsskatten der skal til for at sikre en

mere rimelig lovgivning

om året så vi bliver nødt til at finde en løsning i forhold til finansieringen af

på samme måde som hvis de havde udført arbejde i den almindelige drift

det kan det konservative folkeparti naturligvis bakke op om det er et godt lovforslag

når det går godt for virksomhederne jamen så går det også godt for danmark derfor skal vi naturligvis altid være på vagt over for at justere lovgivningen

områder hvor den er uhensigtsmæssig og sågar måske

incitamenter som peger i den gale retning så har der været nogle højesteretsdomme som er gået virksomhederne imod

også helt naturligt at vi nu kigger på at få rettet op på det så vi kan få genskabt den praksis som alle troede var gældende

har lovforslaget selvfølgelig også noget om helt

idet man undgår at skulle dele arbejdstid op i udvikling og drift og det er selvfølgelig fornuftigt

lettelse som gør det nemmere at udvikle sine forretningsområder i virksomheden i modsætning til det som der var lagt op til efter højesteretsdommene så på den baggrund

hedder en kantet parentes det kan man ikke ligefrem sige

en udmærket politisk drøftelse af forslaget

gentage i danmark har vi et sundt og stærkt erhvervsliv som

regeringen har et ønske om at gøre det lettere at drive virksomhed i danmark og vi har fokus på at sikre virksomhederne

der kommer ud af politiske aftaler jo fordi politik handler om

og muligheder de møder i en verden der

bedre vilkår for erhvervslivet er også det vi har

med den aftale som regeringen har lavet med dansk folkeparti

når erhvervslivet påpeger at gældende regler giver unødigt bøvl og besvær

et eksempel på det som nogle ordførere var inde på

til lovforslaget forud for fremsættelsen har der været en god proces hvor vi har lyttet til erhvervslivets bekymringer og behov og derfor tilkendegav regeringen allerede i foråret at vi var indstillet på at sikre virksomhedernes fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter efter højesterets to principielle domme fra den tredivete juni i år om to bankers fradrag for lønudgifter foreslår regeringen med det her lovforslag at sikre virksomhedernes fradragsret for helt almindelige erhvervsmæssige lønudgifter det giver også virksomhederne sikkerhed for at vide hvad der er gældende ret på området fremover slipper virksomhederne dermed for den opgave og den betydelige administrative byrde at skulle opdele medarbejderes lønudgifter i en fradragsberettiget del og en ikkefradragsberettiget del alt efter hvad medarbejderne har beskæftiget sig med i

blev rejst af skat for mange år siden

vækster din virksomhed via organisk vækst så har du fradrag for omkostningerne ved den organiske vækst men hvis du gør det via opkøb

derfor giver det ikke meget mening at acceptere den retstilstand

det ville svare til en de facto forøgelse af den betalte selskabsskat ikke af satsen men altså af den effektive selskabsskat som er

den effektive selskabsskat er jo selskabsskattesatsen fraregnet

udgifter der er fradragsberettiget i selskabsskatten

den effektive selskabsskat stige

det er sådan at fordi vi har været bevidst om de her domme og

udfaldet af dem så har regeringen i finansloven ikke budgetteret med de her indtægter man har haft en note på finansloven hvoraf det er fremgået

anmærkning på finansloven man bruger til at finansiere det

jo altså som sagt provenuneutralt

hvis hvis den retstilstand der gælder i dag fortsat vil gælde så kommer der nogle merindtægter ind hvis man vedtager lovforslaget kommer de merindtægter så ikke ind og det er ligesom det man skal forholde sig til der har regeringen ikke et ønske om at få en merindtægt på

svære at opgøre jeg er glad for den dialog der har været med organisationerne

blandt andet har vi valgt at ikrafttrædelsestidspunktet fastsættes til den første januar

således at virksomhederne har mulighed for at udarbejde årsrapport

at udvidelsen af fradragsretten for

lønudgifter også gælder i koncernforhold

har vi ikke noget ønske om vi bakker varmt

selskabsskat er jo ikke penge der bliver trukket ud til virksomhedsejerne så skal de beskattes det er penge der kan blive i virksomhederne og arbejde investere i den teknologi der også sikrer at der er jobs til medarbejderne

kommende generationer derfor er det ikke vores dagsorden

hæve selskabsskatten men jeg respekterer naturligvis at andre partier mener noget andet end

foranlediget af mit ministerindlæg og i den udvalgsbehandling som

i ministerens egne bemærkninger til lovforslaget at der

kunne bruge på ældreplejen eller sundhedsvæsenet eller hvad det nu er

om det skal finansieres på en solidarisk måde inden for erhvervslivet eller eller ej men det er altså en halv milliard kr der så ikke kan bruges

sundhedsvæsenet jeg vil bare spørge ministeren om

råd til ældrepleje i fremtiden skal vi have danske arbejdspladser og så skal vi

skal skabe vækst i den del af økonomien der ligger uden for det statslige og uden for det offentlige det er jo fordi det er den del af økonomien der ligger uden for det offentlige

og når vi øger selskabsskatten

forringer vi vores virksomheders konkurrenceevne og selskabsskat

et konkurrenceparameter derfor har regeringen ikke et ønske om at øge selskabsskatten

det er det der ville ske hvis hvis man ikke vedtog det her lovforslag så ville den effektive selskabsskat blive øget og fru lisbeth

ændre retstilstanden og føre den tilbage til det nogle virksomheder

troede den var oprindelig inden de her sager blev rejst

andre ting men jeg tror ikke vi kommer videre ad den vej så vil jeg gerne stille

rejser det i de forhandlinger der er og nogle gange

ja der er et dut krav automatisk og så indgår det i det store regnestykke andre gange siger man at her mener vi faktisk

og hvis lovforslaget er det som

så kan man så udfordre det fra kommunal side ved de kommende

lempelse af selvangivelsespligten for visse fonde og foreninger indtil nu har der været en efter vores mening uhensigtsmæssig forskelsbehandling på selvejende teatre alt efter om de har modtaget tilskud fra kommunalt hold eller statsligt hold det virker ulogisk og er uden formål at små egnsteatre der i stort omfang kan klare sig selv men som ikke har profit for øje alligevel opkræves skat af et eventuelt overskud og det at oparbejde et overskud i et år kan handle om at man prøver på at skrabe sammen til at kunne lave en større opsætning i et af de følgende år selvejende daginstitutioner foreslås også fritaget fra skat af deres overskud med lovforslaget det er en betingelse at daginstitutionen er organiseret netop som en selvejende institution og at indtægterne kun kan anvendes til institutionens formål og ikke kan tages ud til privat profit eller lignende

lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige provenukonsekvenser da skat ikke i praksis indtil nu

teatre om at betale skat af deres overskud det kunne de så have udsigt til hvis man valgte at håndhæve loven på den måde som den

men det medfører jo at det kan være svært for for

årene for at lave en større produktion eller

at man måske lægger noget til side hvert år for

legepladsen eller lave nogle andre investeringer det er selvfølgelig ikke det der er

derfor synes vi det er fint at der er det her lovforslag som

bliver afgørende at vedtægterne selvfølgelig siger at formålet skulle kunne være

og ikke at udlodde til ejere så vi synes at det her giver

at skattefritage de selvejerteatre

fritidshjem og klubber hvis indtægter udelukkende anvendes

hvis de har en skattepligtig indkomst der ikke overstiger

så får mulighed for at indlevere en

det vil fritage dem for en masse bøvl kan man sige det synes vi er rigtig positivt

håber på at det her kan være med til at sikre at vi også fremover har et blomstrende foreningsliv og masser af selvejende institutioner så venstre

tanke og tilgang i lovforslaget men vi har også nogle ting vi gerne vil have afklaret i den videre behandling lovforslaget vil give skattefrihed for selvejende teatre og selvejende daginstitutioner samt ændre på de administrative byrder ved at lave en

det er jo som udgangspunkt noget vi støtter lovforslaget er kun relevant for teatre og daginstitutioner som ikke trækker penge ud til en ejerkreds som skal have et afkast men derimod er organiseret sådan at pengene bliver geninvesteret i teatret eller daginstitutionen

jo rigtig fint når det så er sagt har vi noteret os at der også er et høringssvar fra

som har en række kritiske kommentarer i forhold til at lovforslaget er udformet sådan at et eventuelt overskud eller mindre forbrug fra driften af de selvejende daginstitutioner kan overføres til en fri grundskole såfremt det er den fri grundskole som driver en tilhørende

synes vi at det er værd lige at kigge mere på det her altså at den her mulighed for at overføre penge fra fra daginstitutionen til skolen

bør lukkes sådan at der er klare retningslinjer

mindre forbrug eller overskud alt afhængigt af hvordan man

i daginstitutionen og bliver geninvesteret i daginstitutionen

ikke bliver brugt som en måde til så at sige at lave

institution genererer et vist overskud

overskud på samme måde som hvis enhver anden virksomhed havde genereret et overskud i en virksomhed er der nogle ejere der tjener på overskuddet mens der i for

selvejende børnehave kun er tale om at

at tage sig godt af børnene når en selvejende børnehave

for eksempel sparer op til en ny legeplads

for nu at sige det mildt lidt skørt

i liberal alliance er vi meget glade for at man nu får taget hånd om den her problemstilling de selvejende institutioner spiller efter vores

rolle i det danske samfundsliv og den nuværende situation er uholdbar derfor støtter vi selvfølgelig også

mindreprovenuet skal finansieres og om de frivillige

mulighed for at få glæde af den her ordning det skal

på i udvalgsarbejdet men men rammen er fornuftig og derfor

i dag at man vil blive beskattet af det overskud også selv om man har tænkt sig at bruge pengene på

udvikle sit teater teater eller sin

her gør det muligt for institutionen

overføre pengene til de kommende år uden at skulle betale skat af det overskud det synes vi er meget god logik og derfor kan vi i radikale venstre støtte

og vil gerne stille nogle spørgsmål i udvalgsbehandlingen til

hele diskussionen omkring vores vores skolevæsen

og de frie skoler kan fungere men overordnet set

og så mangler vi lige at få afklaret noget omkring de overførsler der kan finde sted mellem daginstitutioner og frie

store tilhængere af at lette byrder og mindske bureaukrati og justere uhensigtsmæssig regulering og derfor kan vi selvfølgelig bakke lovforslaget op vi synes det giver rigtig god mening at give de selvejende institutioner bedre mulighed for at spare op til større investeringer i for eksempel deres teater eller

det er jo en forudsætning i lovforslaget at det kun omhandler selvejende institutioner som driver

lempelse for små almennyttige foreninger og selvejende institutioner hvis de har en skattepligtig

fremover at skulle indsende selvangivelse

de lave en erklæring derved skal

lempelse for de almennyttige foreninger

vi er meget tilhængere af at foreningerne i højere grad kan fokusere på deres foreningsarbejde frem for

være opmærksom på en anden gang heldigvis forhandles finansloven jo kun en gang om året

for den overordnet set positive modtagelse af lovforslaget

lovforslaget regeringen ønsker at gøre det lettere at drive selvejende teatre daginstitutioner privatinstitutioner

lovforslaget skal bidrage til at det administrative besvær begrænses for den enkelte institution og forening de pågældende institutioner og foreninger skal samtidig

for at anvende et overskud fra det ene år

kommet til på baggrund af nogle henvendelser jeg har fået som skatteminister fra en række af de her foreninger som har gjort opmærksom på

det er ikke ønsket at skattevæsenet med nidkærhed skal kigge enhver frivillig forening igennem for at se om

afregnet på fem og tyve øren der skal man gå efter de store fisk

spørgsmål som de pågældende foreninger rejste over for mig at det var rimeligt nok men

vi ønsker med lovforslaget at give det frivillige foreningsliv og

første led i lovforslaget er skattefritagelsen for producerende teatre den skal gælde for selvejende institutioner eller foreninger hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål det andet led i lovforslaget er en skattefritagelse

er tale om selvejende institutioner hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål endvidere foreslås det at almennyttige foreninger

institutioner der har en skattepligtig indkomst der ikke overstiger

det er mit indtryk at det vil lette dagligdagen for en række af de her foreninger og

institutioner de slipper for at skulle udarbejde en fuld selvangivelse

det er så op til den enkelte forening og institution om man beslutter

i den sammenhæng tror jeg det vil være nyttigt at løfte blikket en smule og se de aktuelle diskussioner på udlændingeområdet i et lidt større perspektiv ligesom rigtig mange andre har jeg nydt danmarks radios serie om danmarkshistorien i de sidste afsnit fremgik det tydeligt hvordan hver generation har skullet håndtere komplekse udfordringer for samfundet problemstillinger som i bagklogskabens lys virker indlysende men som i datiden medførte voldsomme diskussioner og bitre konflikter i befolkningen og også

det gjaldt forfatningskampen for over hundrede år siden der endte med at der ikke kunne regeres imod et flertal i folketinget det gjaldt håndteringen af den økonomiske og sociale krise i nitten trediverne som blev håndteret med et bredt og kendt politisk forlig indgået i kanslergade det gjaldt besættelsen og modstandskampen ligesom det gjaldt danmarks placering i den kolde krig opbygningen af velfærdssamfundet ungdomsoprøret den fri abort og kampen for ligestilling mellem kønnene selv om danmarks radios serie forventeligt skabte efterfølgende politisk debat

de fleste i dag er enige om at de tidligere generationer trods mange fejltrin undervejs generelt endte med at få skruet et godt samfund sammen som vi kan nyde godt af i dag hvad er så vores generations store opgave hvad vil eftertiden mon vurdere os på bliver det skolelærernes arbejdstidsaftale eller beregningerne bag landbrugspakken eller hvem der fik borgmesterposten i slagelse jeg tror det ikke min vurdering er at vores børnebørn vil se tilbage på vores tid og vurdere hvordan vi håndterede at hundrede millioner af fattige mennesker ønsker at rykke teltpælene op og bosætte sig et andet sted mange i europa tres millioner

er tyve millioner fordrevet fra deres hjemland det er ikke en midlertidig og afgrænset tilstand som det var med de ungarske flygtninge i nitten halvtredserne eller de chilenske og vietnamesiske flygtninge i nitten halvfjerdserne eller de bosniske flygtninge i nitten halvfemserne det her er en langt mere omfattende tragisk og nærmest permanent situation vi vil blive vurderet på om vi formåede at hjælpe vores medmennesker men vi vil også blive vurderet på om vi på samme tid formåede at fastholde det trygge velfærdssamfund vi fik overdraget fra vores forældre og bedsteforældre mister vi den balance

dumper vi fortjent da jeg blev født havde en procent af befolkningen ikkevestlig baggrund ligesom min far sidste år blev to og tyve procent af alle børn født af kvinder der er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande befolkningen ændrer sig og det går forholdsvis stærkt medborgere med rødder i pakistan syrien eller somalia er hverken værre eller bedre mennesker end alle os andre men som lovgivere har vi et ansvar for at vurdere de samlede konsekvenser for samfundet af den her ændring i befolkningssammensætningen her kan vi ikke tillade os at fortabe os i vores flinke nabo der læser jura og den hårdtarbejdende grønthandler nede på hjørnet vi kan ikke være ligeglade med statistik om beskæftigelsesfrekvenser udgifter til forsørgelse træk på sundhedsvæsenet kriminalitet

anbringelsessager og diskrimination vi skal være i stand til at sikre praktiserende læger til alle en ordentlig modtagelse i vores skoler danskundervisning boliger et foreningsliv med overskud til at modtage familierne og alt hvad det ellers kræver at omplante en familie til det danske samfund alt det har vi undervurderet det

opfattelse at vi i mange år har uddelt for mange nye

det har slidt på solidariteten i vores samfund vi er derfor glade for at der er en stigende politisk opmærksomhed på at samfundets kapacitet ikke er uendelig

ellers skaber vi bare flere kultursammenstød flere udsatte boligområder og større økonomiske

til den mere konkrete diskussion om kvoteflygtninge

har den grundlæggende holdning at danmark skal modtage kvoteflygtninge

også fornuftigt at lovforslaget pålægger regeringen at budgettere med modtagelse af kvoteflygtninge

klare holdning er også at danmark som udgangspunkt skal genbosætte fem hundrede kvoteflygtninge hvilket ikke fremgår tydeligt nok af regeringens forslag baggrunden for

alligevel støtter det midlertidige stop for modtagelse af kvoteflygtninge

er at danmark i de seneste år har taget imod et ekstraordinært stort antal spontane asylansøgere og familiesammenførte med det her lovforslag

det konkrete antal blive fastsat efter en vurdering af den øvrige asyltilstrømning familiesammenføringer og integrationen generelt det skaber en fornuftig sammenhæng mellem samfundets kapacitet og vores humanitære forpligtelser

er begge hensyn vigtige det vil desuden være fornuftigt om vurderingen af kvoten ikke kun skal fastsættes snævert af regeringen men sker efter forudgående drøftelser med kommunernes landsforening som sidder med størstedelen af integrationsansvaret i praksis endelig vil det efter vores mening være fornuftigt at den lille gruppe af de svageste flygtninge dem med behandlingskrævende sygdomme altid kan modtages af danmark uanset hvordan det går med integrationen

findes en løsning som ikke nødvendigvis skal være den samme som for den store gruppe af kvoteflygtninge med de ord kan vi

det jo så den til enhver tid siddende minister som så alene

folketinget til ministeren

det er en meget stor beslutning hvis danmark beslutter sig for at nu vil vi ikke længere tage kvoteflygtninge hvorfor dog

skal der da være flertal for og det skal ned i folketingssalen det

har bemyndigelse til at træffe men hvis det var sådan at et flertal af det nuværende folketing havde lyst til at modtage

et beslutningsforslag frem sådan vil det jo

periode man kan rykke rundt som minister nej så får ministeren kompetence til at

skal tage kvoteflygtninge nu kan ministeren bare udskyde det lidt

fjerne den beslutning fra folketinget

folketinget der kommer til at beslutte

dem der kommer spontant og søger om at få asyl så er det jo et asylstop vi skal ud i

fem hundrede fn kvoteflygtninge om året jo ikke

undtagelse der er i lovforslaget hvorefter ministeren får mulighed for at kunne tage flere end fem hundrede fn kvoteflygtninge det kan måske være at man vedtager at

tager fem tusind kvoteflygtninge på en år den mulighed er der jo

bådene i middelhavet så der foregå en asylsagsbehandling på den anden side af kysten så vi kun

synes jeg at vi skulle tage mange flere kvoteflygtninge end vi tager nu

et asylstop ved den danske grænse tror jeg ikke er den rigtige løsning så synes jeg det er sjovt at dansk folkepartis ordfører egentlig argumenterer på samme måde som enhedslistens ordfører

minister og det skulle så nok være

minister beslutter sig for bare at hæve kvoten og til dansk folkepartis ordfører vil jeg sige det samme som jeg vil sige til enhedslistens ordfører

et flertal af folketinget med sig man kan bare regere imod et flertal i folketinget uanset i hvilken retning

jo overveje i forhold

ja der står i lovforslaget er et loft på fem hundrede men det loft kan jo fraviges så den den til enhver tid siddende minister kan vælge at fravige det loft og måske tage imod fem tusind eller titusind på en år

og det vil sige en minister som vil sørge for at vi tager et rimeligt antal kvoteflygtninge så vi rammer den balance jeg talte om i min ordførertale

side og ansvaret for et velfærdssamfund der hænger sammen til det med asylstop at det er rigtigt at det kan lade sig gøre inden for konventionerne men det kan ikke lade sig gøre inden for schengen og jeg tror at vi skal være glade for at der findes nogle eu regler som er med til at regulere det her område alt andet ville ikke være i danmarks interesse

et stop for kvoteflygtninge

gør det ikke indtryk på herre mattias tesfaye

jo også lidt at gøre med hvordan man vurderer fn og hele muligheden for at man får et internationalt samarbejde på hele flygtningeområdet

socialdemokratiet har haft en meget stolt tradition for

det der får læsset til at vælte men det kan jo få en afsmittende effekt så andre lande gør det samme

sige at den der helt grundlæggende internationale solidaritet

vil forvitre gør det ikke indtryk på

kvoteflygtninge der skal tages det er selvfølgelig klart at en minister afspejler et flertal af folketinget ellers ville regeringen jo kunne blive siddende

være forskel på hvem der er minister

på alle mulige andre områder nu har vi haft en minister som i to år

også været vigtigt for os at sige helt fra starten at vi

fns kvoteflygtningesystem med genbosætning er

det bedste der findes i en mørk og trist verden i det internationale asylsystem

vigtigt for os at understrege at vi fortsat ønsker

hvis det fik en afsmittende effekt i den forstand at andre uden for den her sal troede at vi

og besluttede os for at vi aldrig ville modtage kvoteflygtninge så ja men det er jo ikke det vi vedtager vi vedtager

mener vi ikke længere i det her rige land at vi har råd til at til at udøve den meget minimale solidaritet der ligger i at tage fem hundrede

herre mattias tesfaye og det er det som socialdemokratiet bakker op i det her jeg synes stadig væk at

uforståeligt med den socialdemokratiske historik

har det værre eller mere skidt end de fleste af de kvoteflygtninge vi tager som jo bliver udvalgt efter et integrationspotentiale så jeg synes ikke vi har noget at skamme os over i årene op til at flygtningene gik på motorvejene tog eu samlet set mellem fire tusind og otte tusind kvoteflygtninge hele eu

kvoteflygtninge der bliver fordelt i eu jeg mener at det er vigtigt at folketinget og det gælder både højre og venstre side af folketingssalen ikke får bildt danskerne ind at vi har noget at skamme os over vi har

der bruger femteflest penge på udviklingsbistand vi tager fem tusind flygtninge om året og

kvoteflygtninge er en en positiv ting fordi vi lige præcis på den måde forhindrer folk i

skulle foretage den her flugt og drukne i middelhavet så jeg hører egentlig mange positive ting i ordførerens tale

positivt at tage imod særligt udsatte

et ændringsforslag til det her lovforslag

kan man tage imod dem også i år og i de kommende

uanset hvad få adgang til danmark i nogenlunde den størrelsesorden som de har haft det før så med hensyn til det

kvoten og færre skal komme her spontant ja det synes vi det er også derfor at vi for eksempel har bakket

eu har lavet med tyrkiet som vel er det vigtigste skridt i retning af at få vendt bådene og få sikret

er den spontane asylstrøm der fortsætter med at være den primære og altoverskyggende vej ind i europa men det har nogle gange knebet lidt med at få resten af folketingssalen med på

nogle af de lidt sværere beslutninger der faktisk ville kunne

jo alle sammen at det her lovforslag er fordi ministeren ønsker at begrænse antallet af kvoteflygtninge det har ministeren ikke lagt skjul på det har hun ikke lagt skjul på sidste år

med til at bakke op hvordan kan det

skriver i udlændingeloven hvordan

den model skal skrues sammen og efter hvilke kriterier

også kunne se at det er rimelig upræcist formuleret hvordan man skal vægte erhvervsfrekvens og uddannelsesforhold og

at danmark skal tage fem hundrede

aftale som vi har i fn

at danmark skal tage fem hundrede kvoteflygtninge om året inden for en tre årig periode

masse fornuftige ting såsom at danmark skal kunne følge med i forhold til integration udlændinges danskkundskaber social kontrol af kvinder og udfordringerne i ghettoområderne og så videre

bliver jeg en anelse bekymret for ikke at sige meget bekymret

regeringen ved at afvikle en ordning som vi kender og som vi har styr på til fordel for en ny ordning som reelt giver fremtidige regeringer og denne regering mulighed for at beslutte at danmark pludselig skal tage imod

vil den til enhver tid siddende minister kunne hæve kvoten uden om folketinget faktisk kan man argumentere for at dette lovforslag ophæver den nuværende praksis og dermed ophæver det nuværende loft på

men lovforslaget lægger op til at loftet kan fjernes eller hæves til et ukendt antal kvoteflygtninge

konkret fortolkning og vurdering af hvad der skal til for at ministeren kan fjerne eller hæve loftet i udgangspunktet må man forstå at det vil kræve en særlig situation altså at fjerne eller hæve loftet men jeg tror ikke at der er tvivl om at den til enhver tid siddende minister får mere magt til at beslutte antallet af kvoteflygtninge både over og under det nuværende loft hvilket alt andet lige må betyde at en tilfældig minister vil kunne fjerne loftet og beslutte at tage et meget stort

om at tage et større antal kvoteflygtninge hvis det drejer sig om at løse en konkret og særlig situation som der står i lovforslaget men hvad betyder det præcis det kan betyde mange ting

og det er mildest talt ikke hensigtsmæssigt når vi taler om dansk suverænitet dansk asylpolitik

for at folketinget kan styre tilstrømningen til

at en minister kan tilpasse dansk asylpolitik til eus ambitioner om at etablere en overnational og fælles asylpolitik som også på sigt skal omfatte danmark i bedste fald er lovforslaget uklart og tvetydigt i værste fald er lovforslaget første skridt på vej hen imod et eu kvotesystem hvor danmark forpligter sig på at tage flygtninge fra lejre

et sådant system vil kunne bidrage til en helt ny form for tilstrømning til danmark en tilstrømning som vi

kan vi ikke uden videre afvise asylansøgere

tredjeverdenslande hvis først vi åbner

det heller ikke hvis det kun er i et enkelt år eller to

at ministeren kan fravige loftet på fem hundrede kvoteflygtninge om året hvis formålet er at begrænse flygtningestrømmen men papir er

hvis der i en international aftale står at formålet med aftalen er at begrænse flygtningestrømmen til danmark eller til europa

kan ministeren hæve kvoten til mere end fem hundrede en regering vil således kunne hæve kvoten til fem tusind titusind eller femtentusind på et enkelt år med henvisning til en international aftale hvilket af indlysende grunde er uholdbart sådanne beslutninger bør gå gennem folketinget

må forstå at den til enhver tid siddende minister kan beslutte at hæve den årlige kvote til et ukendt antal kvoteflygtninge hvis der samlet set eksempelvis kommer færre flygtninge til

der samlet set kommer færre flygtninge til europa

at dette er hjerteblod for dansk folkeparti og det undrer os at regeringen tager så let på noget der er så alvorligt det undrer os dybt at

lovforslag som er så uklart på et område som er så vigtigt for danmark vi hælder til at stemme nej der skal nogle meget klare garantier til i forbindelse med udvalgsbehandlingen

så vil jeg også minde ministeren om at det er uklogt af en borgerlig regering at begynde at føre asylpolitik uden sit parlamentariske grundlag dansk folkeparti

at reducere antallet af

det blev så heldigvis ikke til noget og det var vi også imod fra dansk

nogle ting som det her lovforslag set med vores øjne lukker op for og det synes vi er bekymrende

hvis ønsket er at den til enhver tid siddende minister skal kunne beslutte om man tager nul eller hundrede

så være en undtagelse i lovforslaget som giver mulighed for

ind

at man laver en international aftale med nogle andre lande eller med eu hvor man så har en ambition om at begrænse antallet

til danmark hvis man ønsker en praksis der er sådan at

til enhver tid siddende minister kan beslutte

verdens flygtninge fordi svaret på det er et rungende

at vi gerne selv vil være med til at bestemme hvordan vi hjælper

vi har nu engang også et ansvar for vores egne medborgere og for vores eget samfund og der mener jeg som politiker at mit største ansvar og det gælder alle politikere her er at værne om danmark med det mener jeg at man skal passe på med at hente så mange flygtninge hertil at sammenhængskraften braser sammen således at det danmark som vi har brugt

belastet unødvendigt eller risikerer risikerer ikke at kunne hænge sammen det ville ganske enkelt være uansvarligt lovforslaget her lægger op til en højere grad af fleksibilitet i forhold til den situation der er nu når det kommer til fastsættelse af det antal flygtninge der årligt skal genbosættes det gør det ved at vi indfører en ny kvoteordning

beslutter hvor mange udlændinge der kan genbosættes i danmark det mener vi er en ganske fornuftig ændring det gør det muligt i højere grad at tage hensyn til sammenhængskraften i vores samfund ministeren kan nemlig tage hensyn til den sociale og økonomiske kapacitet i samfundet inden kvoteantallet bliver fastlagt med andre ord skal ministeren

hvor godt integreret de udlændinge der allerede bor i danmark er i venstre mener vi

det er ganske nødvendige hensyn at tage således at vi kan sikre et trygt samfund hvor vi kan genkende vores

og et land der hænger sammen

betydeligt pres på vores myndigheder og vores samfund og selv om

skal vi huske på at mange af dem der er kommet hertil i de foregående år fortsat lægger pres på vores sociale og økonomiske kapacitet og selv om antallet

er faldet markant ligger antallet af spontanasylansøgere

væk nogenlunde fire eller fem gange over det niveau af kvoteflygtninge som vi ellers ville

en vigtig ting at tilføje er også at det ikke kun er ved at tage kvoteflygtninge vi kan bidrage med at hjælpe verdens flygtninge

det forudsætter bare at der er styr på integrationen og tilstrømningen af spontanasylansøgere

men i venstre mener vi også at vores hjælp til flygtninge skal

og det lægger vi fortsat vægt på med den nye fleksibilitet fleksibilitet som det her lovforslag giver sikrer vi at vi i højere grad kan ramme den rigtige balance altså at balancen fortsat er mellem at være et land der tager medansvar for verdens flygtninge men også tager ansvar for vores egne borgere og det samfund som vi lever i

et totalt asylstop

det være en anden diskussion nu diskuterer vi op til fem hundrede

men når når det så er sagt

jeg da også temmelig skeptisk over for at man vil

på de på de fem hundrede så kan det bare hæves og det kan ministeren gøre suverænt uden om folketinget det synes jeg da er en rigtig dårlig idé jeg kan ikke se at det her er en stramning

nok ikke sat kvotesystemet i bero allerede

det er op til ministeren og ministeren har jo allerede sat antallet af kvoteflygtninge i bero så så den der ja ja bekymring for at det her lovforslag skulle

her forslag foregiver at ville en masse og så er det jo bagateller set i forhold til det store billede

hvis hvis ordføreren kunne love mig

regeringen kunne love mig at der bliver fremsat forslag om at vi kan lave et asylstop

får det til at lyde som om det her er den eneste stramning vi kommer med på udlændingeområdet

som led i en lang række tiltag der er kommet i forhold til bekymringen om at vi i en særlig situation kan ændre det her

i forbindelse med en international aftale

hvor der så står i aftalen at formålet er at begrænse tilstrømningen men at noget står

er det jo ofte herinde med jævne mellemrum er det

man skal følge lidt op på de politiske beslutninger jeg ved ikke om herre

på et tidspunkt sagde jeg tror det var ment som en håndsrækning til den tyske kansler angela merkel

danmark skulle tage imod tusind ekstra kvoteflygtninge nu bliver det jo meget nemmere hvis det er at statsministeren eller andre i regeringen eller i kommende regeringer får en sådan fiks idé

garantere at statsministeren ikke en anden gang

jeg tager det fra min hukommelse så det er så godt som det kan blive

styr på tilstrømningen af

kan lave en aftale hvor vi får rigtig rigtig godt styr

de ikke kommer i noget større antal

af kvoteflygtninge men det vil jo alene være som en del af en aftale der begrænser

kan være meget taknemligt man kan skrive alt muligt ind i aftaler men hvis det

kan man ikke bruge det til noget som helst hvis det er at regeringen ønsker at stoppe for de spontane asylansøgere og så efterfølgende have en diskussion om man så skal tage fem hundrede fn

det jo en lidt mærkelig måde man griber det an på så burde vi set starte med at behandle et forslag i folketingssalen som er et asylstop i

herre marcus knuth kan huske at statsministeren på et tidspunkt sagde at danmark ville tage imod tusind ekstra kvoteflygtninge for

være venlig over for den tyske regering med det her lovforslag bliver det jo nemmere

lover at danmark på et år skal tage imod tusind ekstra kvoteflygtninge for det bliver der

at reducere antallet af asylansøgere således at vi kan få styr på integrationen her i danmark det er jo soleklart

lovforslag går ud på det er endnu et et led i

og at kalde det noget andet synes jeg simpelt hen ikke er fair det der står i teksten er klokkeklart at man kan lave én undtagelse én undtagelse flere undtagelser vil kræve en lovændring og det ved ordføreren også godt men man vil kunne lave en enkelt undtagelse hvis det er et led i at begrænse flygtningestrømmen

gå ud og lave internationale internationale aftaler

bakke op om hvis der var flertal for det så det er jo

mangel på tillid fra fra

skal tage vare på vores egne statsborgere og at det kan vi ikke gøre hvis der kommer fem hundrede ekstra kvoteflygtninge

jo ikke kun danmark der har et problem med flygtningetilstrømning det er et problem i en lang række europæiske lande som for adskilliges vedkommende står i en vanskeligere situation end danmark gør

de er stadig væk bevidste om at det faktisk er et system som man er nødt til at holde fast i hvis ellers det internationale

det var også derfor poul hartling venstres gamle formand i sin tid var hovedmand i at få det her gennemført og derfor vil jeg godt høre om om der slet ikke er nogen overvejelser hos venstre om at det ikke hænger sammen når man vedvarende siger at man vil have stoppet for her fem hundrede kvoteflygtninge fordi vi er

oveni at tage kvoteflygtninge derudover

det også klart håber jeg at vi støtter kvotesystemet at kvotesystemet er den rigtige måde at tage flygtninge på men det kræver nu engang at der ikke

ad hoveddøren og ad bagdøren samtidig så når vi har styr på integrationen og når vi har styr på antallet af spontane asylansøgere der kommer hertil jamen så vil vi selvfølgelig gerne åbne op for kvoteflygtninge igen

nogle forudsætninger således at vi kan bevare

større problemer end at vi godt kan håndtere fem hundrede af de fattigste flygtninge i verden

det er derfor at det det med at man støtter op

ikke trække tæppet væk under den her ordning med det stop

i danmark vil ordføreren meget hurtigt se

voksende og voksende integrationsproblemer

men så nemt er det bare ikke integration kan man ikke løse med penge integration kræver at antallet der kommer hertil er på et niveau hvor vi rent faktisk kan følge

både hjælpe økonomisk men vi er også nødt til at aflaste

vil gerne høre ordførerens refleksioner over hvad det egentlig betyder

masse tid på at opremse hvordan det system hænger sammen

sikker på at ordføreren godt kender det men vores prioritet er nu engang at hjælpe i nærområderne der kan vi få rigtig rigtig meget for

og der mener jeg nu engang at man også skal vægte det danske samfunds

en millioner flygtninge som har brug for at blive genbosat og der er foreløbig femogfyrretusind mennesker der er blevet genbosat hvorfor er det

fra de seneste tre år og jeg vil gerne igen have ordførerens kommentarer til at

med folk der kommer hertil fra især ikkevestlige lande over de sidste mange årtier integrationsproblemerne er blevet større og større

selv anerkende og løsningen på de integrationsproblemer som bekymrer som jeg forstår det

er ikke at tage endnu flere flygtninge hertil jo vi vil gerne hjælpe flygtninge

et vigtigt system det er en måde at sikre beskyttelse til nogle af de mennesker som ikke har råd til at betale menneskesmuglere

nogle af de mennesker for hvem flugten simpelt hen er for farlig vi ved alle sammen godt at det er markant farligere for kvinder at flygte end for mænd vi ved alle sammen godt at en barnekrop

uden om de menneskesmuglere som samtlige partier siger de vil bekæmpe og fns kvoteflygtningesystem er en måde at aflaste de nærområder som samtlige partier siger

hen fordi det at hive nogle flygtninge ud som måske er i særlig fare i nærområdet frigiver ressourcer det er det kvoteflygtningesystem vi bevæger os længere væk fra

nitten ni og halvfjerds til to tusind og femten har vi efter aftale med fn påtaget os at tage nogle af de kvoteflygtninge som fn forsøger at få genbosat

ni og firs til to tusind og femten har det drejet sig om cirka fem hundrede kvoteflygtninge om året

to tusind og seksten besluttede regeringen jo at suspendere modtagelsen af

og det skete på trods af at man på det tidspunkt kunne se at flygtningeantallet faktisk allerede da

er antallet af flygtninge

vi vil ikke være med til at løfte ministeren har jo allerede i dag mulighed for at suspendere modtagelsen af kvoteflygtninge det har ministeren også vist med sin beslutning i

ministeren får nu magt til at til at vurdere at danmark simpelt hen skal stoppe helt

skal altså foretages på baggrund af det der i lovbemærkningerne kaldes en række forskellige faktorer i samfundet

handler også om hvor hurtige og dygtige flygtninge og indvandrere er til at lære dansk

i hvert fald ikke lykkedes mig indtil videre at få nogle klare svar på hvornår man så igen skulle være klar til at tage kvoteflygtninge med andre ord

som er den fn organisation der arbejder med det her

er jo sat i verden for at forsøge at håndtere den fortvivlende flygtningesituation som som verden

står i fn har brug for ansvarlige samarbejdspartnere og fn har brug for at kunne langtidsplanlægge den klub melder danmark sig ud af med det her lovforslag det her lovforslag gør fns vigtige vigtige vigtige arbejde sværere vi kan kun håbe

lande der lader sig inspirere af danmark på det her område høringssvarene er entydige en lang række organisationer og institutioner opfordrer jo entydigt regeringen til at droppe det her lovforslag og

igen begynde at give beskyttelse til

modsatte af hvad danmark og regeringen gør der er brug for at flere lande løfter et ansvar vi er i enhedslisten helt på linje med kritikerne og jeg vil opfordre folketinget til at stemme nej til det her lovforslag ligesom jeg vil opfordre ministeren til så hurtigt som overhovedet muligt at at beslutte sig for igen at give beskyttelse til fns kvoteflygtninge det som sagt en måde at aflaste

i den uretfærdige verden vi jo lever i

er så forskellige fra danmark undgår man heller ikke at der sker nogle kultursammenstød indtil en vis integration har fundet sted i danmark venter vi hvad angår rigtig mange stadig på at den integration finder sted

er endnu mere overrepræsenteret i kriminalstatistikken end første at anden generation har nogenlunde samme efterslæb i forhold til pisa resultater som deres forældre og at beskæftigelsesgabet fortsat er alt

vi har i danmark ikke formået at løfte integrationsopgaven prisen for det er stor og bliver betalt økonomisk socialt og kulturelt på den korte bane er der for mig at se kun én vej vi skal modtage langt færre og have et benhårdt fokus på en langt bedre integration i danmark liberal alliance har selv foreslået at man

fordi man blandt kvoteflygtningene finder nogle af de mest udsatte så det giver god mening at fokusere kræfterne her men så længe vi har en situation hvor vi ingen kontrol har

er det ikke muligt at prioritere kvoteflygtninge højest

billede er at danmark har modtaget flere end vi har kunnet integrere og vi har derfor ikke kapacitet til at tage nogle af de allermest udsatte desværre

men i første række prioriterer

udsende signaler om at man har en barsk udlændingepolitik

til danmark og jeg ved ikke hvad alle mulige stunts om jeg så må sige som

give en markering af at her har vi en

er tough og hård på det her område

tog det emne op internt i regeringen og sagde til integrationsministeren

du er altså også minister for integration og ikke bare for for stunts der skal give

og flere benytter sig af igu forløbet og vi kan se at det rent faktisk virker vi kan se at flygtninge kommer i jobs

at den her minister ikke skulle interessere sig for integrationen

så er der et problem som denne regering må løse

en idé at liberal alliance tog det her spørgsmål op internt i regeringen og ligesom fortalte kollegaerne at nu må der

damp på hele integrationsindsatsen og at ministeren ikke bare skal være minister

den nuværende regering det er et delt ansvar og jeg synes

at det går en lille smule i den rigtige retning men det betyder overhovedet ikke at vi

alliance selv sidder i har en minister som praler af at historisk få flygtninge kommer til danmark

at historisk få spontane flygtninge kommer til danmark og så sige at fordi så mange spontane flygtninge kommer kan vi ikke tage kvoteflygtninge kan ordføreren ikke se at det ikke hænger

nej få integreret hvis vi var lykkedes med det havde det set anderledes ud

totalt set tolv procent det er jo lavere end

er lidt af et blålys for det

løst det her problem er jo at der bliver

vi vi diskuterer nu i forhold til spontanflygtninge kunne vi lave et asylstop

kommuner der begynder at levere på det

det er prangende resultater men dog bedre det var sådan set pointen så er vi jo fuldstændig enige med

vi ikke har været gode nok til at kigge på de mennesker som tydeligvis ikke trives i det danske samfund

brug for en hjælpende hånd til at komme tilbage til deres hjemland

der havde været det kolossale indtag

vil så også anfægte hele den påstand om at velfærdsstaten lige meget hvor rig den er bare

skal skal rykke i nogle håndtag og dreje på nogle knapper

det er jo simpelt hen en påstand som overhovedet ikke kan dokumenteres

fru laura lindahl selv sagde fra talerstolen

så hvordan har liberal alliance det med

vende ryggen til det internationale

isoleret

at vi har cirka tre hundrede der rejser ind hver måned det er historisk lavt

der får asyl er altså også historisk lavt

den til enhver tid siddende udlændinge og integrationsminister der bestemmer om vi skal tage kvoteflygtninge eller ej

jeg kan starte med at sige at vi i alternativet ikke bakker op om forslaget og det gør vi ikke fordi

en vedtagelse af det her forslag reelt betyder at vi som land

lovforslaget betyder at vi ikke længere skal tage de fem hundrede kvoteflygtninge som vi har taget hvert år siden nitten

afskaffe danmarks internationale forpligtelser og vende det internationale samfund ryggen

forpligtet til at tage kvoteflygtninge men i alternativet mener vi helt klart at vi som land har et moralsk medansvar for at tage kvoteflygtninge

det er et ansvar vi tager for at hjælpe nogle af verdens mest udsatte

kvoteflygtninge er mennesker på flugt fra krig og konflikt forfølgelse og overgreb det handler om og det er mennesker som har et akut behov for beskyttelse at tage kvoteflygtninge har hidtil været et valg som vi har truffet fordi det har været et anstændigt valg og fordi vi i danmark har en tradition for

og hjælpe hvor vi kan komme til det også på internationalt plan med fælles internationale løsninger og fælles humanitær hjælp

fns kvotesystem bygger netop på internationalt samarbejde og er et udtryk for international solidaritet det er en solidaritet med de lande som huser størstedelen af verdens flygtninge og det er solidaritet med de mennesker som har brug for akut beskyttelse og genhusning det midlertidige stop for kvoteflygtninge som et flertal i folketinget allerede har vedtaget og det her lovforslag som vi er på vej til at vedtage med det flertal der er i folketinget signalerer

for vores nabolande og det internationale samfund at vi ikke mere vil være med i det internationale samarbejde om at modtage flygtninge og det er stik imod de meldinger som danmark tidligere er kommet med internationalt på fn topmødet i new york sidste år

var der bred opbakning til at styrke og udvide kvoteordningen og der var bred enighed om at der var behov for globale løsninger det var en enighed som blev udmøntet i new york deklarationen med lige præcis opbakning fra danmark den forpligtede os til at styrke arbejdet for genhusning af flygtninge og give opbakning til de lande som huser mange flygtninge i dag og hvordan forsvarer vi så som land at vi indfører en bestemmelse som er direkte i strid med den aftale hvis vi

legitimerer legitimerer vi jo andre lande i at gøre det samme og det vil som konsekvens få det internationale kvotefordelingssystem til at bryde sammen regeringen har meldt ud at man ønsker at sætte en stopper for menneskesmuglere jamen hvorfor er det så at vi er i færd med at afskaffe det eneste system som som man positivt ved er et effektivt redskab til at bekæmpe netop menneskesmuglere regeringens argument for både lovforslaget og det midlertidige stop for kvoteflygtninge som man allerede har vedtaget

har integrationsudfordringer i danmark

rigtig godt i gang med at blande indenrigspolitiske forhold sammen med udenrigspolitiske beslutninger og det gør man altså ved at indføre et hensyn som intet har at gøre med at en bestemt gruppe mennesker har et særligt behov for beskyttelse vi står lige nu med et historisk højt antal flygtninge på verdensplan der har aldrig nogen sinde før været behov for en international fordelingsordning der bygger på globalt ansvar og solidaritet med verdens svageste end lige præcis nu og det er lige præcis det fns kvoteordning

derfor vil jeg gerne slutte af med på vegne af alternativet at opfordre regeringen til at trække forslaget tilbage og genoptage danmarks optag af kvoteflygtninge

for udvise mod til at gå med i forreste række for at beskytte og hjælpe mennesker på flugt fra krig konflikt og krænkelser af de mest fundamentale menneskerettigheder lad os udvise mod til at gå forrest i kampen for at styrke det internationale samarbejde og lad os ikke kun være det

fordeling i forhold til at tage både en basisuddannelse eller en faglig uddannelse og også en længerevarende uddannelse så jeg synes faktisk ikke at ordføreren tager det samlede billede med i betragtning eller

kvoteflygtninge danmark skal modtage gennem fns kvoteflygtningesystem og i sikker

forvisning om at de altid vil dele posten mellem sig er regeringen og socialdemokratiet blevet enige med hinanden om at det er en god idé

nul

det eneste land i fn der har indført et stop for kvoteflygtninge

ved det her lovforslag forstå mig ret for de fem hundrede kvoteflygtninge der nu ikke kan komme til danmark men måske i stedet må blive i overfyldte flygtningelejre i libanon i jordan i kenya eller andre steder gør det selvfølgelig en konkret forskel for kvoteflygtninge er som bekendt de mest udsatte af flygtningene

men som fru mette frederiksen trodsigt sagde

nytårsstævne i starten af i år

kvoteflygtninge vel nej hvis nummer fem hundrede

menneske må blive i lejren

for netop hende men hvis hun

kvoteflygtningene så gør det netop en meget stor forskel både for hende men jo i lige så

som vi aflaster fordi det

det samarbejde og aftaler det her lovforslag

legitimitet forvente af andre lande

kan regne med dem

man jo i sidste ende villig

samarbejdet falde fra hinanden

vi smider arven fra

udenrigsminister og statsminister fra venstre der siden blev fns flygtningehøjkommissær

og firs på vegne af fn modtog nobels fredspris netop for etableringen af kvoteflygtningeordningen vi siger farvel til den internationale solidaritet som finder sit mest ultimative udtryk netop i forpligtende aftaler i fn

lande trækker heldigvis i den modsatte retning nu

tak skal i have det er vejen frem for vi løser ingen problemer hver for sig vi får ikke et tryggere et stærkere og et bedre danmark ved at overlade ansvaret til andre vi har brug for mere internationalt samarbejde ikke mindre og ja danmark skal modtage de fem hundrede kvoteflygtninge vi har forpligtet os til i fn

at alle andre skal påtage sig det samme ansvar radikale venstre er naturligvis imod

de borgere der bor i landet i forvejen men spørgsmålet er

også blev påpeget af fru sofie carsten nielsen

gennem poul hartling der var flygtningehøjkommissær og faktisk var fadder

stolt af at han blev fadder til ordningen og meget stolt af at danmark havde den fremtrædende rolle i fns

som betyder at vi ikke kan klare integrationen at vi ikke kan klare vores sociale problemer at det danske samfund ikke kan hænge sammen det ved vi jo godt at det

det ved vi jo udmærket godt at det

det er det som er spørgsmålet det er også derfor

en lang række andre lande som har lige så store problemer som danmark lige så store problemer jo ikke skærer ned på antallet

ned for antallet af kvoteflygtninge fordi

så stor en del

internationalt og at man prioriterer fn systemet så højt

hovedproblematikken i det her det er da rigtigt som det

i flygtningelejrene nej vi ved da godt

får det danske samfund til at hænge sammen problemet er hvis det smitter hvis det påvirker andre lande til at gøre det samme

en stor udfordring

kan det jo være meget meget fristende

danmark har stoppet med at tage kvoteflygtninge burde vi ikke gøre det samme hvis vi skal løse vores problemer og pludselig breder det sig som ringe i vandet og så falder det her system fra hinanden det er en høj pris at betale

også at venstre med den tradition venstre har på det område burde

vi har

spændinger religiøse spændinger og så videre det er der da

får flygtningeproblematikken begravet

og sige at vi udelukkende skal beskæftige os med de danske problemer og min pointe er at de fem hundrede kvoteflygtninge jo ikke

alvorligt hvad man jo ikke vil i den nuværende regering hvor man hellere vil

så man kan få en eller anden profil

så synes jeg det er direkte uansvarligt at sige at de integrationsproblemer løser vi ved at tage endnu flere mennesker hertil fra en fremmed kultur som også vil have svært ved at integrere sig det var mere en kommentar end et

et spørgsmål om at vi forpligter os i fn det bedste værn for et lille land er at have et internationalt samarbejde og

derfor at danmark oprindelig i hvert fald har støttet fn så kraftigt men med den nuværende generation af politikere i for eksempel venstre

cigaretter kleenex tyggegummi

for at overleve hun var flygtet til nabolandet libanon sammen med sine

hun stod og solgte de her ting for at

at hun var kommet til danmark med sine tre døtre som var veluddannede og

ikke råd til det den måde man

og får asyl på er hamrende usolidarisk det er folk der har forbindelser det er folk der har pengene det er i snittet mellem titusind og tyvetusind dollar per person jeg synes ikke at det er fair over for dem der ikke har de

vi bør lave det helt om lave en ny asylreform sige nej til dem der kommer selv for på den måde

man kan i dag tjene flere penge ved at smugle mennesker end

menneskesmugling er ved at blive overtaget af de islamistiske bevægelser og på den måde er vi med til

indirekte at finansiere de islamistiske bevægelser ved at at acceptere at dem der kommer hertil kommer ved hjælp af menneskesmuglerne ud over det

risikerer at blive udnyttet så jeg mener vi bør arbejde i retning af

folk der kommer hertil selv til gengæld skal vi hente folk fra

derfor er vi grundlæggende tilhængere af

der henter man folk fra lejrene man henter familier så der ikke er behov for familiesammenføringer bagefter og så ved man

og den sociale og økonomiske sammenhængskraft vi har faktisk givet asyl til mange mange flere end et land som usa der er mange gange

og det er så op til folkestyret at bestemme hvem og hvor mange vi har plads til at modtage i det konservative folkeparti mener vi sådan set at kvoteflygtningeordningen er en god måde at fordele og beskytte flygtninge på det skal være

den måde vi gør det på fremover den eneste måde vi gør det på og

skal forhøjes men det skal først ske den dag vi laver et asylstop lige nu har vi brug for et pusterum det er derfor at regeringen i september indførte et stop for kvoteflygtninge lovforslaget i dag gør det klart at det først og fremmest er op til regeringen at vurdere hvor mange kvoteflygtninge vi kan tage alt efter hvad udviklingen tilsiger når vi i europa og danmark har fået styr på vores ydre grænser og stoppet antallet af spontane asylansøgere kan vi igen tage imod flere kvoteflygtninge der er nemlig en øvre grænse for hvor mange vi kan klare

det ville jo være fantastisk hvis vi kunne nå frem til det jeg mener faktisk nødvendigt også historisk betragtet

den her bemyndigelse som man giver ministeren til

i elastikmål altså det kan det kan være fem hundrede det kan være tusind

synes bare ikke at det er godt nok at man har indført en kattelem i et

som så giver ministeren bemyndigelse til egentlig bare at udvide grænsen

berlin ikke så kan vi lige lige tage nogle ekstra hvis der opstod den situation som der gjorde

under presset i

september to tusind og femten

den mulighed men det er ikke ensbetydende med at muligheden bliver udnyttet og derfor

deres andel men det er jo ikke sket vi har ikke taget imod de tusind som der blev

medansvar for nogle af verdens flygtninge og det skal vi blive ved med det skal blandt andet ske ved en styrket nærområdeindsats men jo også ved

tage kvoteflygtninge det er således regeringens opfattelse at danmark fortsat skal genbosætte flygtninge og dermed også fremadrettet støtte den

globale genbosætningsindsats

en del af verdens flygtninge men vi skal ikke tage så mange flygtninge at det truer sammenhængskraften i vores samfund og der er ingen tvivl om at antallet af nytilkomne flygtninge i de senere år har stillet vores samfund over for en række udfordringer i forhold til blandt andet integrationen vi har et ansvar for at danmark hænger sammen hænger sammen økonomisk socialt og kulturelt i den forbindelse

er det afgørende at antallet af flygtninge der årligt genbosættes i danmark kan fastsættes med den størst mulige fleksibilitet lovforslaget lægger derfor op til at der indføres en ny kvoteordning en ordning hvor udlændinge og integrationsministeren på baggrund af en samlet afvejning af den sociale og økonomiske kapacitet beslutter hvor mange udlændinge der skal genbosættes i danmark efter lovforslaget

op til fem hundrede kvoteflygtninge årligt

det årlige antal kvoteflygtninge dog kunne overstige fem hundrede personer men det er kun i helt særlige tilfælde

flygtningestrømmen til danmark eller europa ved vurderingen af om der er tilstrækkelig social og økonomisk kapacitet i samfundet til at genbosætte flygtninge skal der efter lovforslaget lægges vægt på blandt andet antallet af spontane asylansøgere der er kommet til danmark de foregående år og også antallet af opholdstilladelser meddelt til udlændinge i de foregående år altså primært hvor mange der har fået asyl og hvor mange der efterfølgende er blevet familiesammenført herudover

også lægges vægt på hvordan de udlændinge der allerede befinder sig i danmark rent faktisk klarer sig er de i arbejde kan de sproget med andre ord er de en del af den helt almindelige danske hverdag med lovforslaget sikrer vi muligheden for at

vi kan skabe den rette balance mellem antallet af flygtninge som danmark samlet set modtager og vores evne til at integrere dem der er her for antallet af flygtninge og familiesammenførte har en betydning for om integrationen kan lykkes og en vellykket vellykket integration er afgørende for om danmark fortsat kan være et godt og trygt samfund der hænger sammen både økonomisk

socialt og kulturelt her til slut

lovforslaget som det ligger her i dag og så kan jeg jo høre at

tredje behandling og det er selvfølgelig

en aftale der jo har begrænset tilstrømningen til

europa og hvis vi nu kommer i en situation

indgået en aftale om at få lukket af

primært er kvoteflygtninge der kommer hertil så kan vi jo godt gå ind og regulere på antallet og i den situation tage nogle flere men det skal være en helt helt særlig situation og det er ikke noget med at at den til

tid siddende statsminister lige kan rejse til berlin og aftale et eller andet med tyskerne sådan er det ikke

minister eller en anden minister kan henvise til eu tyrkiet aftalen og sige

aftale som havde som formål at begrænse tilstrømningen så kan

tage imod flere fn

skal tage imod flere fn kvoteflygtninge

at der er grund til at være lidt bekymret

nu trøster jeg mig lidt ved at jeg kan høre at herre martin henriksen hver gang

siger eller en anden minister end den der er der

jeg antager at det er fordi herre martin henriksen har en vis tillid til at det ikke vil ske

bare diskussionen er ført på en forkert måde for det

det er det helt afgørende og og

var der for faktisk at lave et asylstop

havde det jo været en en god ordning jeg synes

i særlige tilfælde som jo så er noget

så ville man jo netop kunne styre det og det tror jeg i virkeligheden vi alle sammen

lever vi jo i i den virkelige verden som den

så tager vi lige lidt ekstra det det kan være

hvorfor hvorfor den bemyndigelse er med og og om der ikke er nogen grænse

vil man kunne tage x antal kvoteflygtninge i stedet for det synes jeg

og det er det eneste der ligger i det her for

at jeg ellers er blevet beskyldt for at skulle føre

udlændingepolitik og nu kan jeg se at venstrefløjen har markeret i hobetal og jeg tror måske at diskussionen

i dag ikke har mulighed for at lave et egentligt kvoteflygtningestop fordi ministeren kun om jeg så må sige har kompetence til at rykke rundt på kvoteflygtningene inden for en tre årig periode og at hvis man vil give en minister kompetence til helt at stoppe med at tage kvoteflygtninge eller at lave et stop som er fire årig

kræver det den her lovændring det vil sige at det som det her lovforslag går ud på

nok at rykke rundt på de fem hundrede årlige kvoteflygtninge inden for en tre årig periode

at tage kvoteflygtninge og grunden til at vi vedtager lovforslaget har ikke noget at gøre med aftaler med fn

og hvis ikke vi vedtager det her lovforslag så skal vi tage de kvoteflygtninge som vi egentlig i sin tid havde meldt ind at vi ville tage

kommer man til at tage den andel af

kvoteflygtninge som vi tidligere havde meldt ind så det vil sige de der godt

socialdemokratiet bakkede op om det her lovforslag for jeg kan forstå at

ministeren og regeringen kan sørge for at danmark tager

ensidig beslutning fra ministerens side

ministeren får beføjelse til både at skrue ned og skrue op om man så må

i den forbindelse besluttede vi at lave en ny tre årig forsøgsordning for udenlandske iværksættere vi vil meget gerne have udlændinge med gode ideer til at komme til danmark og realisere dem det kan styrke den danske økonomi og sikre arbejdspladser til både høj og lav vi er derfor meget glade for at vi i dag kan se at ordningen har været en succes vi er også glade for at regeringen er indstillet på at fortsætte ordningen og udvide den en lille smule

ville den lukke til nytår og det ville være ærgerligt

er tilhænger af en stram udlændingepolitik og derfor deltaget i en række stramninger af udlændingeloven faktisk siden nitten

seks og firs de mange stramninger medfører også en risiko for at danmark bliver for lukket mod

omverden og det ville være skadeligt

det vigtigt for os at vi konstant sikrer os at det fortsat er muligt for udlændinge at komme til landet og bidrage til vores fællesskab og den her ordning er en blandt flere som sikrer

at den nuværende regering ønsker at øge loftet for hvor mange personer der kan gå sammen om en ansøgning således at tre personer kan benytte startupordningen i samme ombæring ombæring foreslås det at øge kvoten fra halvtreds til fem og halvfjerds årligt herudover er der foreslået en række andre mindre justeringer af lovgivningen vi synes at

et flertal i folketinget vedtaget en række ændringer som efter vores opfattelse på fornuftig vis har strammet reglerne i forhold til udenlandsk arbejdskraft i aftalen indgik som noget nyt

et forslag om at indføre en tre årig forsøgsordning start up denmark som det så fint hedder for udenlandske iværksættere der vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i danmark der blev fastsat en kvote så der i forsøgsperioden maksimalt kan komme halvtreds iværksættere ind på ordningen årligt og i tråd med det tidligere lovforslag foreslår regeringen sjovt nok at hæve endnu en kvote

trådte i kraft den første januar to tusind og femten og udløber

set godt stoppe her vi har ikke ændret holdning vi var også skeptiske da forslaget første gang kom på bordet og kompromiset blev så at man

ordningen og at man så lod den køre i i tre år vi ser fortsat ikke noget behov for ordningen vi var skeptiske dengang og det er vi fortsat derfor blev partierne så også enige om at der skulle

loft og at ordningen skulle være midlertidig

dansk økonomi man kan sige at ordningen

til myten om at danmark nærmest ville gå i stå

udenlandske arbejdskraft startupordningen er i dag underlagt en kvote hvorefter maksimalt halvtreds udlændinge kan komme ind på den og som det fremgår af lovforslaget er kvoten ikke engang blevet opbrugt i de snart tre år som ordningen har eksisteret hvorfor der jo ikke er behov for at udvide kvoten

ikke se behovet for at videreføre ordningen og vi kan ikke se behovet for at udvide den så flere kan komme ind på den

det vores udgangspunkt at vi stemmer imod og jeg opfordrer regeringen til at overveje hvordan vi kan gøre mere for danske iværksættere i stedet for det her som vel mest kan karakteriseres som noget

virksomheder og dermed bidrage til vækst og arbejdspladser i danmark her er startupordningen et rigtig vigtigt redskab da den potentielt kan bringe både vækst viden om nye markeder og et internationalt netværk som også vil gavne det danske iværksættermiljø iværksættermiljø den første periode med startupordningen har vist at den administrativt er en velfungerende ordning de justeringer som regeringen ønsker at lave er baseret på blandt andet erfaringen fra styrelsen for international rekruttering og integration først og fremmest har det vist sig at antallet på maksimalt to personer der kan søge opholdstilladelse ved samme forretningsplan er en barriere for at tiltrække nogle af de bedste venstre foreslår derfor at hæve loftet til tre personer da især techvirksomheder typisk består af tre fire personer

maksimalt halvtreds udlændinge så derfor foreslår vi at hæve kvoten til fem og halvfjerds styrelsens rapport viser også at gyldighedsperioden for de godkendte forretningsplaner er for kort til at udlændinge der ønsker opholdstilladelse kan nå at etablere sig derfor ønsker regeringen at støtte de dygtige og innovative udlændinge som får godkendt deres forretningsplan det gør vi

godkendte ansøgere yderligere tre måneder til at planlægge deres etablering i danmark til slut foreslår regeringen en præcisering af udlændingeloven således at sekretariatet ved erhvervsstyrelsen kan afvise mangelfulde forretningsplaner under screeningen og så udlændinge ved en afvisning afvisning ikke kan klage til en anden myndighed det forslag skal ses i lyset af de nogle gange meget mangelfulde ansøgninger som erhvervsstyrelsen screener screeningen har til formål at sikre at konsulenterne i ekspertpanelet kun bruger deres tid på realistiske og seriøse forretningsideer med udviklingspotentiale her skal jeg lige

at tilføje at en afvisning som følge af en screening

kan søge påny de justeringer lovforslaget kommer med til startupordningen vil sikre at danmark fortsat kan tiltrække innovative og kvalificerede udlændinge som er vigtige for vores økonomi derfor støtter venstre

ordning har bidraget til dansk økonomi og til dansk vækst hvor mange arbejdspladser er der blevet genereret

må der være nogle tal for når nu man skriver i lovforslaget

har vi et meget meget stort og meget meget aktivt iværksættermiljø

altså et tæt tæt samarbejde med andre iværksættere fra fra hele verden så det at vi kan være bedre til at tiltrække iværksættere der kommer hertil arbejder med danske

og da man etablerede den var det med den begrundelse at det var vigtigt det kunne generere vækst og skabe arbejdspladser i det danske samfund nu skriver man så

synes jeg det kunne være relevant at få tallene på bordet hvordan har

eller i baggrundsmaterialet er foretaget noget der bare ligner en seriøs evaluering af den her ordning for de seneste år og derfor ligger vi

set meget på linje med de kritiske bemærkninger som er kommet i høringssvarene fra de faglige organisationer særlig fra lo og hk

der er en lang række spørgsmål der ganske enkelt ikke er besvaret har den her ordning ført til at vi har fået flere innovative virksomheder som har bidraget positivt til beskæftigelsen i danmark

den tidligere spørger var inde på hvor mange af de her forretningsplaner er

er gået ned

har der så været nogen negative konsekvenser for eksempel i forhold til lønforhold

investeringsmuligheder har der været andre afledte negative

det er rimeligt at bede om at få besvaret før man gør en forsøgsordning permanent altså ideen med en forsøgsordning er vel at man forsøger noget

effekter som man håbede det ville have og det har man ikke gjort i tilstrækkelig grad i det her tilfælde

debat at det er vigtigt at sikre at der kan komme folk med gode ideer til danmark kvalificeret arbejdskraft innovation og

næppe være uenig i men derfor er det jo alligevel rimeligt nok

at spørge sig selv og få lavet nogle analyser af hvad

der er behov for i hvilke brancher i hvilket omfang og det er simpelt hen det der mangler i det her forslag det

som sikrer fri etableringsret for virksomhederne fra de lande

på hundredvis af millioner af mennesker

diskussion at vi desværre har set

bekymrende udvikling synes jeg i forhold til

konkurs og virksomhedsophør

rigtig rigtig mange er lukkede med rigtig rigtig store omkostninger

fordi nogle journalister har kigget på det og der kan man jo godt spørge sig selv er vejen så

for etableringen af endnu flere af den type projekter men igen hvis det var sådan at der lå et klart beslutningsgrundlag og hvis det var sådan at der lå en klar evaluering

det er lidt useriøst at man ikke har har evalueret

både positive og negative konsekvenser så derfor er vi

hvis man vil have adgang til ordningen kræver det i dag at ens forretningsplaner er godkendt af udlændingemyndighederne og det ændrer man med det her forslag udlændingemyndighederne har af gode grunde ingen særlige kompetencer

til at skulle vurdere nye forretningsideer derfor synes vi det giver meget god mening at nedsætte et ekspertpanel til dette

det er godt for danmark hvis der kommer folk hertil som kan bidrage med at skabe vækst og beskæftigelse

for at der kan komme nogle hertil som ikke kan bidrage

vi ret fortrøstningsfulde da kriterierne for at blive en del af ordningen jo som bekendt er at man kommer med en levedygtig idé samtidig

er ordningen begrænset til relativt få personer

man foretage nogle justeringer på baggrund af hidtidige erfaringer

denmark ordningens formål er jo at gøre danmark til et mere attraktivt land for innovative internationale iværksættere som kan skabe nye virksomheder

vi er i alternativet positive over for tiltag som gør det nemmere for internationale innovative iværksættere at starte virksomhed i danmark vi kunne godt

savne sådan en reel evaluering og undersøgelse af om ordningen så lever helt op til det formål den skal

ikke mindst for at sikre at de justeringer som man nu foretager i det her lovforslag er tilstrækkelige også for at man kunne undersøge om vi kunne gøre endnu mere for at tiltrække internationale iværksættere vi vil jo gerne have at danmark er rigtig ambitiøse på det her område fordi vi gerne vil have at danmark er et foregangsland for iværksætteri og social opfindsomhed og bæredygtighed vi synes at fremtidens danmark skal være langt mere entreprenant og driftigt og kreativt end det er i dag og derfor er det vigtigt

vi kan tiltrække internationale iværksættere

sr regeringens rekrutteringsstrategi som vi havde et bredt flertal for og dengang indeholdt det dansk folkeparti men jeg må notere mig

ikke så optagede af længere

den her ordning

af altså mulighed for at rekruttere

de få lyspunkter der er det er det her lovforslag

er da rigtigt nok som det er blevet sagt og også fremgår eksempelvis af høringssvar fra lo

have lidt lidt større klarhed over om det har virket efter hensigten

udvalgsbehandlingen efter førstebehandlingen her så den i hvert fald bliver i stand til at argumentere lidt bedre for at det giver mening at fortsætte den her ordning som sagt

og udvikling sker i vekselvirkning mellem lande med forskellige vidensområder og kvaliteter skulle en kyndig startupper fra silicon valley få en idé til at gøre brug af danmarks rene vand stabile og grønne elforsyning eller høje

skal vores udlændingesystem selvfølgelig give plads til det ordningen har allerede kørt i en periode det er selvfølgelig ikke muligt allerede at vurdere om det har været en succes i

det lange perspektiv men ordningen fungerer administrativt og formålet er fornuftigt denne ordning skal vi videreføre så vi får mest mulig kvalificeret arbejdskraft

vi i det konservative folkeparti støtter

tilbage i i to tusind og femten fik vi en helt ny type opholdsordning for udenlandske iværksættere tidligere

var det udlændingemyndighederne der skulle vurdere om danmark havde en særlig erhvervsinteresse i

blev etableret men det har udlændingemyndighederne ingen særlige forudsætninger for at kunne vurdere derfor

lavede et stort

om så det nu i stedet er et ekspertpanel med erfaring i at vurdere forretningsplaner og rådgive iværksættervirksomheder der skal sige ja eller nej til en forretningsidé

langt bedre måde at behandle sagerne på regeringen ønsker

videreføre ordningen så danmark fortsat kan tiltrække dygtige innovative udenlandske iværksættere målet er selvfølgelig at der bliver skabt nye succesfulde virksomheder

kan bidrage til vækst og arbejdspladser i danmark

det langsigtede mål om nye succesfulde virksomheder bliver opfyldt er jo stadig lidt for tidligt at sige som også flere har været inde på her fordi ordningen stadig væk

når vi har flere erfaringer over en længere tidsperiode

bidraget til vækst og beskæftigelse i danmark

foreløbig vil jeg sige tak for den opbakning

udstedt legitimation med den begrundelse at det er mistet det er en grundlæggende god regel i flygtningekonventionen at staterne har pligt til at udstede rejselegitimation til udlændinge hvis de ikke selv kan skaffe sig pas fra deres hjemland det har hjulpet rigtig mange gennem årene men vi må også erkende at der desværre er tilfælde hvor udlændinge igen og igen beder om at få udstedt ny rejselegitimation fra de danske myndigheder socialdemokratiet har tidligere spurgt ind til handel med identitetspapirer og vi har ønsket at der bliver strammet op på området så vi på den ene side fastholder at mennesker har krav på legitimation og på den anden side undgår svindel og handel med den slags dokumenter med det konkrete forslag skal en udlænding kunne nægtes rejselegitimation hvis personen to gange inden for de seneste fem år har fået udstedt nye dokumenter med den begrundelse at de tidligere er bortkommet det kan vi godt støtte med lovforslaget lægges der desuden op til at genindføre straf hvis man nægter at bidrage med oplysninger der kan skabe et bedre grundlag for

nogle sager hvis ikke man bidrog til at få opklaret dem

vi har derfor ingen problemer med at støtte den her del af lovforslaget

det vanskeligt for myndighederne at bekæmpe misbrug af udlændinges rejsedokumenter

hvor en udlænding for eksempel sælger sin rejselegitimation til andre så de kan benytte den i stedet for den person som

var tiltænkt lovforslaget har til formål at sikre at udlændingemyndighederne kan nægte at udstede rejsedokumentation til udlændinge i tilfælde hvor der er mistanke om misbrug fordi ansøgerne inden for de seneste år har fået udstedt ny dokumentation en række gange

den begrundelse som typisk bliver givet at

er bortkommet vi synes lovforslaget er sund fornuft og det støtter vi naturligvis dog vil vi i udvalgsbehandlingen spørge ind til rækkevidden af lovforslaget herunder om der er behov for at udvide myndighedernes muligheder for at inddrage udlændinges rejsedokumenter i en række tilfælde

en potentiel sikkerhedsrisiko derfor skal vi politikere give myndighederne de nødvendige redskaber så de kan fastlægge udlændinges identitet et sådant redskab finder vi i det her lovforslag formålet er at styrke kontrolindsatsen på udlændingeområdet ved at give hjemmel til at nægte at udstede rejsedokumenter til flygtninge og fremmedpas til udlændinge

mistanke om misbrug den her mistanke er ikke bare grebet ud af den blå luft den stammer fra politiet og fra udlændingemyndighederne misbruget kan for eksempel være i form af udlån eller salg af identitets og rejselegitimation med henblik på at andre personer skal benytte dem mistanken opstår typisk når en udlændings rejselegitimation flere gange bare sådan forsvinder inden for kort tid myndighederne vurderer altså helt klart at der finder misbrug sted problemet er at der i øjeblikket ikke er særlig meget de kan gøre ved det de kan kun nægte at udstede rejsedokumenter hvis det vurderes nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde eller af hensyn til statens omdømme i venstre er vi enige i den foreslåede ændring hvor en ansøger kan nægtes at få udstedt rejselegitimation hvis den pågældende inden for en periode på fem år har fået udstedt ny rejselegitimation to eller flere gange af den årsag at den er bortkommet

det er en indskrænkelse af den personlige frihed hvis man nægtes rejselegitimation og dermed ikke har mulighed for at bevæge sig men når det er sagt har vi tillid til myndighedernes vurdering derudover tages der hensyn til

såkaldt særlige omstændigheder der kan begrunde at man ikke kan nægte en ny udstedelse for eksempel hvis udlændinge kan bevise at passet rent faktisk er bortkommet på på ikkemistænkelig vis lovforslaget indeholder også en række andre punkter dem har vi i venstre ikke nogen bemærkninger til for os er det vigtigste at det her lovforslag giver myndighederne et redskab

mistanke kan nægte at udstede ny

rejselegitimation til udlændinge hvis der er mistanke om misbrug det styrker vores sikkerhed og kontrol og det kan have en præventiv effekt således at færre forhåbentlig forsøger at misbruge udstedelsen

at hvis en person to gange inden for de seneste fem år har fået udstedt et nyt fremmedpas fordi det gamle er blevet væk så kan personen ikke i de følgende fem år få et nyt fremmedpas og konsekvenserne for den enkelte er helt åbenlyst ganske vidtrækkende og som udgangspunkt vil personen herefter i fem år være afskåret fra at rejse ud af danmark i enhedslisten er vi helt enige i at misbrug af id dokumenter

skal bekæmpes omvendt er retssikkerheden vigtig og man kan jo altså ikke afvise at en ærlig person

uheldig at miste et fremmedpas og også at miste et fremmedpas to gange at at en person to gange har meldt sit fremmedpas som bortkommet er jo altså ikke bevis for

han eller hun har gjort sig skyldig i misbrug et andet element i lovforslaget er at der indføres en mulighed for at spærre et fremmedpas eller et konventionspas hvis myndighederne konstaterer at personen også har et nationalitetspas og et tredje element er at man vil gøre det strafbart at nægte at bidrage med oplysninger om en anden persons udlændingesag for alle disse elementer gælder jo at man må afveje om bekæmpelsen af misbrug er så vigtig at man vil acceptere at konsekvenserne også kan ramme nogle mennesker som ikke har haft til hensigt at begå misbrug

endeligt op hvordan vi vil stille os til

nogle spørgsmål som vi vil stille under udvalgsbehandlingen blandt andet til

tak til ordføreren og vi går videre til fru

man blandt andet indføre en række bestemmelser som giver udlændingestyrelsen hjemmel til at nægte udstedelse af rejselegitimation til udlændinge og det vil man gøre i de tilfælde hvor der er mistanke om misbrug

vi helt enige i at det er vigtigt at forebygge og bekæmpe misbrug af dansk udstedt rejselegitimation og det gælder både for indehavere af dansk pas og for indehavere af konventionspas eller

det også utrolig vigtigt at sikre den fri bevægelighed og det der sker her lovforslaget er

man vil give udlændingemyndighederne hjemmel til at nægte at udstede rejselegitimation til udlændinge hvis der er tale om misbrug hvornår er der så tale om misbrug sådan som det fremgår af bemærkningerne er der grundlag for mistanke om misbrug hvis man har ansøgt om rejselegitimation to gange inden for en periode på fem år med den begrundelse at ens rejselegitimation er bortkommet medmindre ansøgeren kan godtgøre at rejselegitimationen faktisk er bortkommet

flytter man jo bevisbyrden fra

den der søger om om ny legitimation og det er sådan som

også lagt op til en karensperiode på fem år

jo lang tid altså man kan ikke afvise at ikke alle alle mister deres legitimation af

så i alternativet har vi heller ikke gjort vores stillingtagen er vi har også en række spørgsmål vi gerne vil stille til ministeren

i tvingende hensyn til statens sikkerhed og den offentlige orden

ved at menneskesmuglerne på det groveste udnytter mennesker for at skaffe falske legitimationspapirer de kan sælge og det ønsker vi at bekæmpe men vi har en række udeståender

som vi skal have svar på hvad menes der for eksempel mere præcist med at myndighederne kan nægte at udstede pas af hensyn til statens omdømme det er noget institut for menneskerettigheder også anfører i deres

i tvivl taler vi her om det lidt mere opdaterede begreb forholdet til andre lande

forskelligt og at noget er lidt ældre end end andet institut for menneskerettigheder spørger også i deres høringssvar til hvordan vidnefritagelsesreglerne i retsplejeloven hænger sammen med lovforslaget det håber jeg at ministeren måske kan redegøre for og ellers og

som spørgsmål i udvalgsbehandlingen altså kan reglerne for eksempel betyde at det ikke er muligt at gennemtvinge den straffesanktion som lovforslaget lægger op til flere af høringssvarene efterspørger også nogle lidt mere præcise og konstaterbare kriterier for

og det vil jeg også meget gerne se klare kriterier er vigtige når vi har

indgribende et lovforslag som dette hvor man vil tage identitetspapirer fra

det kan meget meget vel være at det

vil vi gerne støtte det her men jeg synes bare ikke jeg kan finde den tydelige argumentation

vi er positivt afventende men bare lige til sidst

sine identitetspapirer

det jo skal være være flygtningekonventionens paragraffer

over for nogle udfordringer hvordan det kan håndteres og at det derfor også er rimeligt at diskutere

mere effektive kontrolmekanismer

der er nogle retssikkerhedsmæssige problemstillinger nogle definitionsmæssige uklarheder måske

er kommet og som vi skal have

vi vil afvente med vores endelige stillingtagen til det

som det er i dag er det muligt at videresælge sit pas til brug for andre der er et hul i lovgivningen

og det skal så vidt muligt lukkes derfor støtter vi ministerens forslag om at udlændingemyndighederne i fremtiden skal kunne nægte at udstede særlig rejselegitimation

hvor der er mistanke om misbrug af pas vi støtter også ministerens forslag om at det skal være muligt at spærre danskudstedte pas hvis en udlænding både er i besiddelse af et dansk pas samt et nationalt pas og vedkommende ikke ønsker at deponere sit ene pas hos udlændingestyrelsen alt i alt er det fornuftige forslag imod pasmisbrug og

enkelt at bekæmpe misbrug af pas

pas der udstedes til udlændinge og dermed styrke kontrolindsatsen på udlændingeområdet de danske pas som

og det er selvfølgelig den positive del af det her men samtidig ser vi

både her i danmark men også i andre europæiske lande en stigning i det

pas benyttes af en anden person end passets retmæssige ejer typisk ved at den pågældende låner eller

hen sælger passet til en anden og det betyder at at personer med tilknytning til for eksempel organiseret kriminalitet eller terrororganisationer kan rejse ind og ud af landet forholdsvis enkelt og uden at vi nødvendigvis kender deres rette identitet derfor

skal vi gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe dette misbrug

kontrolindsatsen på udlændingeområdet

i dag forholdsvis let for en udlænding i danmark

et nyt pas og samtidig

gange en udlænding kan få udstedt et nyt pas hvis for eksempel det tidligere udstedte pas er bortkommet og det går ganske enkelt

et stort behov for at vide hvem der krydser vores grænser og vi har et behov for at kende identiteten på de udlændinge der allerede opholder sig her i danmark kender vi ikke identiteten på udlændinge

vil det potentielt kunne udgøre en sikkerhedsrisiko med lovforslaget som vi behandler i dag foreslår regeringen at tilvejebringe hjemmel til at

udlændingemyndighederne kan nægte at udstede særlig rejselegitimation til udlændinge i tilfælde hvor der er er mistanke om misbrug mistanken om misbrug kan som nævnt for eksempel foreligge hvis udlændingen inden for de seneste år har fået udstedt ny

rejselegitimation flere gange med den begrundelse at rejselegitimationen er blevet væk lovforslaget betyder også at det

udstedt pas i det centrale pasregister hvis udlændingen både har et dansk udstedt pas og et nationalt udstedt pas og udlændingen ikke ønsker at deponere det ene pas hos

begrænser vi antallet af pas der er i omløb og dermed muligheden for misbrug jeg er

ikke så naiv at jeg tror at vi med det her lovforslag kan komme al form misbrug af pas til livs men det er et nødvendigt og vigtigt skridt i den

også nævne at regeringen med lovforslaget ønsker at genindføre straf

oplysningspligt der kan pålægges en person som skønnes at kunne bidrage med oplysninger til en andens

udlændingesag for regeringen

udlændingemyndighederne har alle nødvendige instrumenter til rådighed for at sikre at sagerne bliver oplyst fyldestgørende oftest vil oplysninger fra andre personer end udlændingen selv være af afgørende betydning i udlændingesager og derfor

er det også vigtigt at vi får oplyst udlændingesagerne til fulde

sendes der et klart signal om at udlændingemyndighederne skal meddeles de oplysninger som er nødvendige

en konsekvens hvis man ikke efterlever de påbud som myndighederne har givet til sidst er der

set bare igen at takke for den modtagelse som

kan støtte forslagene for os er det en meget vigtig og afgørende hjørnesten i dansk udlændingepolitik at nyankomne flygtninge fordeles til kommuner alt efter hvor der i forvejen bor flest med udenlandsk baggrund hvis integrationen skal lykkes bedre er det meget vigtigt at hele landet tager sin del af ansvaret

tyve år jeg bor selv i en af dem mens andre kommuner som for eksempel rudersdal eller ringkøbing skjern har modtaget flygtninge de seneste mange år vi har også altid støttet at kommunerne frivilligt først skal have mulighed for at forhandle det kommende års

før ministeriet eventuelt træder til med et diktat med de udsving der har været i indrejsetallene har der været unødigt store administrative opgaver med modtagelsen af de nyankomne i kommunerne

derfor glade for at det er lykkedes at blive enig med kommunernes landsforening om en forenklet procedure således at forhandlingen om regionskvoterne droppes ligesom at ændringer i landstallet ikke udløser nye kommunale forhandlingsrunder men blot vil betyde en relativ reduktion eller forøgelse af det allerede aftalte

det andet element i lovforslaget der skal sikre at familiesammenførte ikke søger asyl med henblik på at komme foran i boligkøen virker selvfølgelig også fornuftigt men jeg må indrømme er i tvivl om hvorvidt det her overhovedet er et større problem men i det omfang at nogle forsøger sig foran i boligkøen er det

endelig indeholder lovforslaget også en ny bestemmelse om at danske statsborgere der starter danskuddannelse skal være omfattet af de samme regler om blandt andet økonomisk depositum som gælder for udlændinge der er kommet hertil for at arbejde eller studere på den måde bliver udlændinge ikke diskrimineret i forhold til sociale ydelser og dermed er lovgivningen ikke i strid med eu retten de danske statsborgere der vil blive påvirket af det her kan for eksempel være grønlændere færinger eller folk der er født i udlandet at danske

er kommet til danmark uledsaget og så efterfølgende får familiesammenført forældrene

at de familiesammenførte forældre kan skifte status og dermed

det jo sådan set rimeligt nok at

som familiesammenført som så havde søgt asyl og var hoppet foran i en boligkøb og det skabte selvfølgelig lidt diskussion det skabte også efterfølgende diskussion om det nu var et reelt eksempel det er derfor jeg

at finde ud af i forbindelse med forberedelsen af

lovforslag om der egentlig er et større problem eller om vi reagerer på en enkeltsag ude i tårnby som der måske alligevel ikke var så meget

med det her lovforslag mister den mulighed der i dag er i for at de kan få en bolig som passer til familiens størrelse på trods af at de er familiesammenført og altså ikke har fået

vil socialdemokratiet så være med til at stille

en situation hvor de mangler en bolig og skal henvende sig på kommunen det her er jo en diskussion om

skal gælde for de her familiesammenførte eller for den her specifikke gruppe som måske søger familiesammenføring af hensyn til lettere at kunne få en bolig

udlænding som allerede er her

fremadrettet må skaffe en bolig på lige fod med andre

støtte al den stund at vi tidligere har efterlyst at man fik rettet op på lovgivningen på det her

urimelig vi opfordrer også ministeren til at afskaffe retskravet på en bolig for alle såkaldte flygtninge og ikke kun for en mindre gruppe som man lægger op til med det her men det ændrer ikke

har mistet eller er blevet nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse

selv må skaffe sig en bolig på lige fod med andre boligsøgende personer og det er jo indlysende rigtigt men det undrer mig at regeringen mener at

set også godt overveje at gøre op med men det er naturligvis godt at det offentlige ikke længere skal anvise boliger til kriminelle men hvorfor skal vi

tillade at de bor her det kan godt være svært at forstå lovforslaget indeholder også en række ændringer i forhold til fordelingen af såkaldte flygtninge til de enkelte regioner og kommuner og umiddelbart har vi ingen problemer med ændringerne da de dybest set er ligegyldige i forhold til at begrænse tilstrømningen til danmark allerhelst så dansk

at flygtninge bliver på asylcentrene indtil de kan hjemsendes og det er vores udgangspunkt at flygtninge ikke skal integreres men

for grønlændere færinger og udenlandsdanskere der ønsker danskundervisning vil vi i udvalgsbehandlingen stille en række spørgsmål for at

men der er tale om en række ganske rimelige opstramninger

shoppe rundt i opholdsgrundlag når man allerede er kommet til danmark forslaget indebærer nemlig at en udlænding der skifter opholdsgrundlag til for eksempel asylansøger og som ikke allerede har en bolig fremover selv må skaffe sig en bolig på lige fod med andre boligsøgende ordføreren fra socialdemokratiet var lidt inde på det men vi har jo det her eksempel fra tårnby kommune der fint illustrerer hvad det her lovforslag ønsker at forhindre

kommunen at en uledsaget flygtning kom til danmark og efterfølgende fik sin familie til danmark gennem familiesammenføring da familien kom hertil det vil sige at de havde fået ophold i danmark de var i sikkerhed skiftede de alle status fra familiesammenførte til asylansøgere og dermed

opnåede de en række fordele såsom at kommunen skal stille en permanent bolig til rådighed for dem foran andre i boligkøen og det er jo et klokkeklart misbrug af lovgivningen på et område

klokkeklart misbrug af mennesker som er kommet hertil for at få vores beskyttelse og som derefter

derfor bakker vi i venstre selvfølgelig op om at der skal sættes

har er det op mod tyve procent af dem

der søger asyl i danmark som allerede har et opholdsgrundlag i danmark det vil sige at man er kommet til danmark og man er i sikkerhed og alligevel er det op mod tyve

ønsker at skifte opholdsgrundlag det synes er ret absurd derudover

det giver større forudsigelighed forudsigelighed for kommunerne i visiteringen af flygtningene og kommunerne får bedre mulighed for selv at planlægge modtagelsen

flygtninge så venstre ser alt i

asyl selv og heldigvis for det

er meget fornærmet eller

jeg er vældig glad for at for eksempel kvinder der kommer hertil

et selvstændigt opholdsgrundlag ved at få asyl

man er fuldstændig blind for netop de kvinder

opholdsgrundlag det selvstændige opholdsgrundlag betyder at de ikke er et hundrede procent afhængige af deres mænd men det er ikke det som det her lovforslag handler om for enhedslisten er det vigtigste og afgørende element i det her forslag de foreslåede nye regler om boligplacering af flygtninge og anledningen

er tilsyneladende en sag der kom frem i bt i februar i år hvor ministeren kaldte det og jeg citerer krævementalitet griskhed og mangel på taknemmelighed

at familien til en ni årig syrisk pige i tårnby benyttede sig af muligheden for at opnå flygtningestatus efter at de havde fået familiesammenføring til danmark og med den flygtningestatus fik de altså ret til at få anvist en familiebolig og kunne flytte fra den lejlighed hvor de midlertidigt havde fået husly husly hos nogle slægtninge

udgangspunktet i danmark i dag er at familiesammenførte

skal flytte ind hos ind hos den person de er familiesammenført med men i ganske særlige tilfælde for eksempel når forældre og søskende til en mindreårig flygtning

mener jeg helt klart at det bør være myndighedernes opgave at finde en bolig til familien det skriver dansk flygtningehjælp i øvrigt også i deres høringssvar og det er vi helt enige med

forsvinder den mulighed hvis det her lovforslag bliver vedtaget i bemærkningerne til lovforslaget står der at lovændringen vil have begrænset praktisk betydning fordi der er tale om et fåtal af sager

et udtryk for griskhed når familien til den ni årige pige ændrer status fra familiesammenført til flygtning og dermed får mulighed for at få en bolig det

at sikre dem en passende bolig det er ikke griskhed

mener heller ikke det er misbrug

to andre elementer i lovforslaget er mindre problematiske regionsforhandlinger om fordeling af flygtninge i kommunerne finder ikke sted i praksis og derfor er der heller ikke noget problem med at afskaffe dem at danske statsborgere fremover skal betale

depositum hvis de deltager i danskuddannelse ser vi

vi skal dog have afklaret om det kan have nogle uheldige konsekvenser for danske statsborgere fra grønland og færøerne som benytter sig af danskuddannelsestilbud i danmark

har brug for danskuddannelsestilbud i danmark så det vil vi også stille spørgsmål til

nogle lovforslag som blander alt muligt sammen altså at vi står og diskuterer et lovforslag som både handler om danskuddannelse

hinanden at gøre og det bliver en sjusket lovbehandling når jeg for eksempel skal stå

vores holdning til så forskellige elementer jeg synes det er ærgerligt at vi bliver ved med at se de her bunkelovforslag det

manglede en bolig hvordan ville ordføreren så selv have det med at der kommer personer hertil som får beskyttelse

danmark tilbyder dem som familiesammenførte og de så pludselig springer ordføreren over i i boligkøen

er ramt af regeringens kontanthjælpsloft og dens øvrige reformer som har betydet

danske borgere der har meget meget svært ved at finde en bolig

godt forstå at de bliver frustreret og jeg synes samtidig det er klogt at når der kommer flygtninge til danmark siger vi ikke

selvfølgelig med at skaffe en bolig for søren hvor ville der opstå endnu større integrationsproblemer hvis vi ikke hjalp mennesker med at finde en bolig når de kommer hertil fra for eksempel syrien

at hvis et barn kommer hertil alene uden far og mor så kan far og mor komme hertil og så

opholdsgrundlag fra familiesammenført til flygtningestatus og derved få mulighed for

få en bolig som passer til den familie

danske kommuner og som alle borgere i landet

der vil alle familier uanset hvor de kommer fra så blive vægtet

hensyn og ud fra de samme kriterier uanset om de er flygtninge eller de har boet her i mange generationer jeg tror det er vigtigt

flygtningepolitik i det her land at vi ikke ender i en situation hvor nogle mennesker

det formål at hoppe foran i boligkøen så jeg vil bare spørge enhedslisten

forældre til danmark og de bor et sted og de har et tag over hovedet

og så må man vurdere om de har behov for en bolig

det vil sige at de boede ti mennesker på meget lidt plads det synes jeg ikke er klogt det tror jeg er et ualmindelig dårligt udgangspunkt

jeg synes det er vigtigt at vi får skabt god integration og det er meget vigtigt at der bliver sat ind meget hurtigt derfor synes jeg også det er klogt at der i lovgivningen er en mulighed for at man kan skifte opholdsgrundlag og dermed få adgang til en passende bolig

den mulighed eksisterer i dag altså blandt andet når et mindreårigt barn er kommet hertil alene

får far far og mor familiesammenført jeg må sige at jeg synes det er klogt at den familie ikke bor

nogle slægtninge ti mennesker

siger at vi bor ni eller ti mennesker sammen i en lejlighed så vil de jo blive vægtet på samme måde som en familie der har boet her i mange generationer og som siger at vi bor ni eller ti mennesker sammen i en lejlighed jeg forstår bare ikke hvorfor den her specifikke familie så skal foran i køen og er

det som den eksisterende lovgivning desværre åbner mulighed for og er

mennesker der er en lovgivning som sikrer at hvis du

asyl i danmark så skal kommunen finde en bolig til dig grunden til at vi har den lovgivning er jo

syrien så er det ualmindelig svært at finde en bolig selv og derfor har man altså som flygtninge den ret ret jeg tror i øvrigt

integration at man med det samme får et sted at bo vi har så også en lovgivning som betyder at

status og så kan de også få en bolig jeg synes det er klogt at de ikke på noget tidspunkt kommer til at bo ti i en lejlighed men at de får deres egen

administrativt tung og derfor har man

et enklere og mere smidigt system det er rigtig fornuftigt i forhold til boligplaceringen

forslaget op til at man ikke skal boligplaceres hvis man skifter opholdsgrundlag kommer man for

skal det offentlige ikke anvise en bolig med forslaget vil det så heller ikke være tilfældet hvis den familiesammenførte

det med at afskaffe regionsforhandlingerne

at man vil ændre udsvingningsrammen for landstallet og den del har vi ingen bemærkninger til det er rigtig positivt så kommer vi til

man vil gøre det klart i loven at hvis en udlænding skifter opholdsgrundlag

skal vedkommende ikke have mulighed for at få anvist bolig efter integrationslovens regler om om

er ikke forpligtet til at anvise bolig integrationsloven tager ikke stilling til om der skal anvises bolig såfremt tilflytteren ikke har fået anvist permanent bolig i fraflytterkommunen det nye der ligger

høringssvar og det er nok det jeg

problematisere her i min tale er at det er meget svært for flygtninge at finde fast bolig da der er et begrænset antal boliger

ofte dyre og integrationsydelsen er meget lav samtidig viser års erfaring ifølge dansk flygtningehjælp at muligheden for at etablere sig i fast bolig

danske statsborgere fra fra grønland og færøerne

selvfølgelig enige i at man skal overholde eu lovgivningen sådan

man i virkeligheden ikke kunne vende det hele om således at alle bliver sidestillet

kritiske og vi er ærgerlige over at at der er så mange elementer i det her lovforslag der er rodet sammen vi vil gerne have

at foreslå i udvalget om man skal skille den første del

en særlig ret til at få anvist en bolig af kommunen men jeg tror

bo og er blevet familiesammenført med nogle der bor

selv om man måske bor mange mennesker sammen

en særlig ret til at hoppe alle andre mennesker over i boligkøen og få anvist en almen bolig af kommunen altså føler alternativet ikke også et et ansvar for at sikre at de urimeligheder som nogle danskere oplever at der er i asylpolitikken bliver ryddet af vejen

selv om de bor mange under samme tag og selv om det ikke

skaffe sig en bolig og vi ved at det er

meget meget gavnligt for integrationen

i en bolig og derfor synes jeg at det er vigtigt at man har en mulighed for at anvise de her flygtninge

har meget svært ved at finde en almen bolig jeg tror ikke det

ikke mindre vigtigt vil jeg sige at vi får en lovgivning som ikke ikke opleves som meget uretfærdig

at vi får ryddet de her småsten af vejen for ellers risikerer vi at de her meget få eksempler hele tiden ender i aviserne

folk sidder og tænker hvad er det egentlig der foregår i det her land

fornemt hvis også alternativet kunne bakke op om at få justeret lovgivningen

hvis de mennesker i virkeligheden tænker hvorfor hvorfor er der nogle der har mulighed for at få anvist en bolig

at hvis vi skal kunne integrere de her mennesker og det er jo det

og spurgte til der er meget få eksempler vi kan faktisk komme på andet end det ene eksempel

at de ønsker at udnytte huller i

vi ser derude

og radikale venstre handler det egentlig meget grundlæggende om

er det et problem vi løser laver vi en lovgivning der gør en reel forskel hvem hjælper vi hvad

eller gør det en reel forskel jeg er selv

hvis vi får aflivet myten om at at flygtninge

være utrolig rart men mon ikke der

konklusionen i i det her lovforslag

for og imod og jeg synes jeg har opridset

og andre ordførere har opridset en lang række

herre mattias tesfaye nemlig

i særlige situationer må være

mulighed for undtagelser hvor det giver mening hvor det er sund fornuft

flygtninge kommer i arbejde for de udfordringer som vi godt

hvor kommunerne godt selv kan finde ud af det

var en mulighed så vil vi

jeg synes det er uklart om det er muligt at

som forhåbentlig gerne vil hjælpe med til at få så mange borgere som muligt også flygtninge i arbejde og det

afventende positive også til de to andre dele

tre lovforslag i i det her lovforslag som ikke rigtig har noget med hinanden

og det ville være rart at kunne skille tingene ad vi bakker op om fleksibiliteten i fordelingen som også kommunernes landsforening bakker op om

lov om danskuddannelse at at det giver mening

vil ligesom enhedslistens ordfører gerne høre svaret på hvad det betyder for

statsborgere som har brug for danskuddannelse men

med i en regering og har været skatteminister og vil ikke afvise at det

skete på det tidspunkt men det skal alligevel siges hver gang at det er en uskik når man

boligsociale problemstillinger som har været påpeget

og hvad det giver af vanskeligheder jeg

svagt at bruge det som udgangspunkt for at ændre lovgivningen

ligesom at tage som udgangspunkt at når man ændrer opholdsgrundlag

men vi er er villige til at se på det jeg er fuldstændig enig med dem der siger at det da ikke

her problem med med boligkø og boligsociale problemstillinger ligger i at der

retligt og det påpeges jo også i nogle af høringssvarene burde det her kunne løses i den almindelige boligsociale indsats i kommunen

må man jo løse det gennem den boligpolitik der bliver ført i kommunerne

hvad vi stemmer ved tredjebehandlingen vi synes der

udmærkede ting i det her lovforslag og

derfor skal vi forhindre ophobning af mange flygtninge i bestemte områder det er skidt hvis områderne

det er vigtigt at vi har en enkel og smidig proces når flygtninge skal visiteres til kommunerne

kommunerne der står med den daglige integrationsopgave i hvert fald de første tre år derfor er det rigtig positivt at ministeren har lyttet til kommunerne i dette spørgsmål vi ser med positive øjne på regeringens forslag om at forenkle reglerne det var den første del af forslaget anden del handler om

opholdsgrundlag fra familiesammenført til flygtning for at kunne opnå

med dette lovforslag forsøger vi at

en stopper for det så alt i alt et fornuftigt forslag som

vi forebygger koncentrationen af flygtninge i bestemte områder med risiko for dannelse af parallelsamfund med det system

bakker kommunerne op om integrationsopgaven

og det skal vi selvfølgelig værne om vi har derfor også lyttet til kommunernes ønsker

forenklinger af reglerne om boligplacering så processen bliver enklere og systemet bedre kan håndtere større udsving i flygtningetilstrømningen og så sikrer vi med lovforslaget et opgør med de urimelige regler hvor en kommune i dag skal ud og finde en bolig til en udlænding fordi den pågældende skifter opholdsgrundlag i de seneste år

har vi oplevet først en markant stigning og dernæst et markant fald i antallet af flygtninge der skal visiteres til kommunerne det har betydet op til flere justeringer i tallene for hvor mange flygtninge kommunerne skulle modtage den nuværende proces er både tidkrævende og også administrativt tung vi har derfor i dialog med kommunernes landsforening set på hvordan vi fremadrettet kan sikre en mere smidig boligplacering i løbet af året

bedre kan tages højde for at tallene kan gå op og

det gør vi så nu med det her lovforslag lovforslaget indeholder også nogle vigtige opstramninger af adgangen til at få en bolig danmark påtager sig et stort ansvar for

modtage flygtninge og sikre at de på bedst mulig måde integreres i det danske samfund i det ligger også at vi tilbyder nogle gode vilkår i form

at lære dansk og komme i arbejde gratis skole til børnene og adgang til

og endelig tilbyder vi også flygtninge en bolig det er forhold som vi kan være stolte over men vi skal også passe på at vi ikke er direkte tossegode så systemet

det har aldrig været meningen at forpligtelsen til at anvise en bolig også skulle gælde familiesammenførte og det

har heller aldrig nogen sinde været meningen at man ved skift af opholdsgrundlag fra familiesammenført til flygtning skal kunne opnå en bedre ret

til at få en bolig familiesammenførte må forventes at tage ophold hos den som de er familiesammenført med er boligen så ikke egnet til det ja så må de familiesammenførte på linje med alle andre gøre en indsats for selv at skaffe en bolig det gælder også hvis en familiesammenført efterfølgende opnår asyl lovgivningen åbner i dag op for at familiesammenførte og andre udlændinge der allerede har en opholdstilladelse her i landet i særlige tilfælde kan opnå en bedre ret til en bolig ved skift fra at være familiesammenført til flygtning den mulighed fjerner vi nu så asylsystemet ikke udnyttes til at få utilsigtede fordele i forhold til at få en bolig man skal ikke kunne spekulere i sit opholdsgrundlag

strammer vi nu personkredsen for hvem der skal boligplaceres og hvem der skal anvises en bolig efter integrationsloven med dette lovforslag

gør vi det klart for alle at at udlændinge der allerede har

opnået ophold her i landet ikke opnår nogen særlig adgang til en bolig ved at søge asyl med lovforslaget

gør vi det også klart at kommunernes pligt til at anvise en flygtning en bolig ikke gælder hvis man flytter fra den kommune som man først er fordelt til så groft sagt

vi giver reglerne om boligplacering en

og lukker de smuthuller der har været i forhold til særlige regler om boliger der gælder for nye flygtninge

er jeg godt tilfreds med at vi nu får forenklet flygtningefordelingsordningen og strammet personkredsen for boliganvisning efter integrationsloven så det ikke betaler sig at skifte opholdsgrundlag til flygtning

en bolig med det er der jo kun at sige at

jeg selvfølgelig står til rådighed for de spørgsmål der måtte være enten nu eller under

en gruppe på otte og firs medlemmer socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre

følgende medlemmer og stedfortrædere til medlemmer

susanne eilersen jacob jensen hans andersen karen j klint finn sørensen josephine fock

jeppe jakobsen marlene harpsøe torsten schack pedersen søren gade troels ravn henning hyllested rené gade sofie carsten nielsen meddelelse om hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil